er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer fire ni stillet og tiltrådt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

er det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet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

ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

betragter jeg dette som vedtaget

uden for betænkningen af justitsministeren om ændringsforslag nummer fire og fem tiltrådt af et flertal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

på småøer det skal sikre bedre uddannelsesudbud i landets syv og tyve

man dengang lovforslaget kan uden tvivl karakteriseres som et mindre lovforslag men det gør det ikke mindre væsentligt for de mennesker

lovforslaget vedrører muligheden for at oprette et skoletilbud

der ikke er et kommunalt tilbud på småøerne er ikke kun vigtigt for øens børn og unge og deres forældre

for hele lokalsamfundet og øens udvikling idet skoletilbud særlig for de mindste skolebørn har stor betydning for

at fastholde og styrke bosætningen på småøerne helt præcis åbner lovforslaget op for at fri grundskoler på fastlandet eller på en større ø kan oprette et skoletilbud også kaldet en filial på en af de syv og tyve småøer uanset elevtallet og klassetrinsfordelingen i dette skoletilbud det er fornuftigt at give kommunerne et alternativ til at flytte alle elever til fastlandet eller en større ø ved at muliggøre filialer af fri grundskoler og dermed opretholdelsen af et skoletilbud på småøerne samtidig med at vi naturligvis holder fast i kommunernes forpligtelse til at sikre borgerne et tilbud om vederlagsfri undervisning i folkeskolen

også tilfreds med at man i lovforslaget er bevidst om at der ikke skabes en øget tilskyndelse for kommunerne til at nedlægge folkeskoler på småøerne for at samle eleverne i et kommunalt tilbud på fastlandet bopælskommunen skal således ifølge lovforslaget betale bidrag til staten med hundrede procent i

for de almindelige en og halvfems procent af statens gennemsnitlige driftstilskud og bygningstilskud for elever i de fri grundskoler jeg er også glad for at læse at regeringen ikke har nogen planer om at ændre i det gældende krav om geografisk og bygningsmæssig enhed

at hindre oprettelsen af filialer

rammer for skoletilbuddet på de syv og tyve konkrete småøer og har dermed ikke til hensigt at ændre på de generelle styrings og reguleringsprincipper for friskoler og private grundskoler

at oprettelsen af et skoletilbud på en af de nævnte småøer forudsætter både en godkendelse

ministeren og en tilslutning fra byrådet i den kommune

når det gælder udvikling af øsamfundet ligesom også byrådenes mulighed for

disse velafgrænsede tilfælde at yde driftstilskud til et skoletilbud på en småø giver god mening i et lokalt demokrati hvor politikere arbejder for at omsætte lokalpolitiske ønsker til virkelighed endelig er det fint at se at man på baggrund af høringssvar og den dertilhørende dialog har indarbejdet en særlig bestemmelse i lovforslaget så der fastsættes et elevtalskrav på eksisterende friskoler på fire og tyve elever alt i alt anerkender lovforslaget at småøerne har særlige vilkår og udfordringer i forhold til at fastholde skoletilbud til glæde for småøernes børn og unge

imødekommer lovforslaget disse udfordringer på en god måde og derfor

oplever ikke alene en tryg opvækst langt væk fra kriminalitet og farlig trafik de lærer også at lege på tværs af alder og køn

man kan ikke bare vende ryggen til og finde nogle andre at lege med den egenskab

folk man føler sig meget forskellig fra

skolerne på småøerne er jo et kapitel helt for sig mobning ser man

med det samme hvis der er en elev der mistrives og lærerne på småøerne har jo en fantastisk evne til at undervise differentieret og også

undervisningen i dansk folkeparti

vi godt at når man lukker skolen på øen lukker man også for tilvæksten af børnefamilier og på sigt er man også dermed med til at affolke øen og det vil vi ikke risikere det her lovforslag er jo alene en forbedring af det eksisterende men jeg kan godt forstå de bekymringer som folk på øerne

kommet med op til i dag hvad nu hvis privatskolen på fur

i en årrække kører med lave elevtal hvorfor skal kommunen overhovedet godkende det og hvad nu hvis de stikker en kæp i hjulet for det hvad nu hvis det går dårligt for den skole som øskolen er en filial af

derfor må lukke der er mange bekymringer og i dansk folkeparti forstår vi godt dem alle sammen men vi vil også sige at det at sikre at der er gode skoletilbud på småøerne ligger os så meget på sinde i dansk folkeparti at vi vil gå rigtig rigtig langt for at få det til at lykkes husk på hvorfor vi står her i dag det gør vi fordi alternativet ville være at der ikke ville kunne drives skole på fejø

lovgivning altså én ø kommer i klemme i lovgivningen og her står vi i folketinget og laver lovgivningen om siger

hvor stor politisk opbakning der er til skolerne på småøerne så til alle jer ude på øerne tro ikke at den opbakning vi viser

skole der lige pludselig var lukningstruet så vi forstår jeres bekymringer og vi håber også på at i ser vores vilje til at

at der kan opstå situationer i fremtiden

for skoletilbud på vores syv og tyve småøer og netop muligheden for skoletilbud er et af de elementer som

kan være utrolig vigtigt for at sikre udvikling af lokalsamfundene på de mindre øer decentrale uddannelsestilbud er afgørende både på på småøerne men også mange steder i landdistrikterne og særlig for de mindre børn er det hensigtsmæssigt

er skoletilbud på øerne så de slipper for at skulle tage en daglig færgetur til og fra

skaber dette lovforslag også en tilskyndelse

at bosætte sig på øerne og vi ved jo at netop børnefamilierne er et vigtigt element i forhold til at skabe et aktivt

både liv og lys i vinduerne uden for de store byer vi ved

som af og til vedtages her i folketinget nogle gange kan være med til også at spænde ben for disse udviklingsmuligheder den eksisterende lovgivning om skoletilbud på de danske småøer har har været endnu en af de mange stopklodser for udviklingen i landdistrikterne

har lyst til at bo i landdistriktsområder

altid er på plads i forhold til at skabe liv

og derved også gøre livet lettere på

småøer

for at de frie grundskoler nu etablere nye skoletilbud på småøerne i samarbejde med de forskellige kommuner

af allerede eksisterende skolemuligheder på småøerne

elevtalskravet for de eksisterende frie skoler på en småø nu fastsættes til at være mindst fire og tyve elever mod tidligere normalt to og tredive elever samtidig skal disse skoler ikke opfylde kravene

antal elever på bestemte klassetrin det skaber større fleksibilitet og det mindsker disse skolers bekymringer for udsving i elevtallet og det er

venstre er glad for

dette lovforslag og dermed give en håndsrækning til både børnefamilierne og lokalsamfundene på øerne og vi

at bosætte sig på de små øer

for lange dage for eleverne og det kan være en udslagsgivende faktor når forældrene skal vælge om de vil bosætte sig eller forblive på en af de mindre øer til gengæld er det vores vurdering at

som det ligger nu faktisk ikke er den rigtige løsning når det gælder om at fastholde skoletilbud på de mindre øer

sammenslutningen af danske småøer har givet udtryk for i deres høringssvar og i en efterfølgende henvendelse til børne og undervisningsudvalget nemlig bekymringen for at det foreliggende forslag ikke vil fremme fastholdelse af skoletilbud på småøerne men tværtimod risikerer at fremme nedlæggelse

ganske vist gøre det lettere at etablere private skoletilbud på øerne men det vil omvendt kunne fungere som

at nedlægge eksisterende folkeskoletilbud det ligger i hele den foreslåede økonomiske konstruktion kommunerne

vil godt nok skulle betale en større andel af udgiften til private skoler på øerne end til private skoler i øvrigt men udgiften til en privat skole vil alligevel efter al sandsynlighed være betydelig mindre end udgiften ved at bevare et lokalt folkeskoletilbud på øen

efter vores opfattelse give en økonomisk tilskyndelse til at nedlægge eksisterende folkeskoletilbud der kan spares penge og kommunerne vil kunne henvise forældrene til at de kan tage initiativ til at oprette en friskolefilial hvis de synes det er vigtigt at opretholde et skoletilbud på øen forslaget der skulle fastholde grundskoletilbud på de små øer risikerer dermed at få den stik modsatte effekt nemlig

at det fremmer nedlæggelse af skoletilbud på øerne det fremgår ellers og det vil jeg godt fremhæve af de almindelige bemærkninger til forslaget at det skal indrettes således at kommunerne ikke som følge af lovforslaget tilskyndes til at nedlægge

folkeskoletilbud på småøerne men det er altså efter vores opfattelse lige nøjagtig det man risikerer med forslaget sådan som det er skruet sammen

er der brug for at supplere det foreliggende forslag ved at give en økonomisk tilskyndelse til at bevare folkeskoletilbud på øerne det kan gøres ved at man giver et årligt tilskud til

kommuner på mindre øer hvor der ligger en folkeskole og det vil enhedslisten stille forslag om i den videre lovbehandling så vidt vi har regnet på lovforslaget og vores ændringsforslag

omkostningen for staten ved et sådant forslag være uhyre beskeden men betydningen for udviklingen på småøerne vil til gengæld kunne blive ganske stor

bevarelse af en lokal skole kan have helt afgørende betydning for om det kan lykkes at tiltrække og fastholde børnefamilier på øerne det vil være afgørende for enhedslistens stillingtagen til det samlede forslag

der indarbejdes en bestemmelse om et særligt tilskud til folkeskoledrift det vil bringe forslaget i bedre overensstemmelse med lovforslagets erklærede hensigt og jeg håber derfor at vi i de kommende forhandlinger

en kommune der i dag driver folkeskole på en ø

et økonomisk incitament til at nedlægge folkeskoletilbuddet og vi kan sige at det kunne kommunerne da aldrig finde på men vi ved jo at kommunerne leder efter

så derfor er vores forslag

både bedre muligheder for friskolerne men man forhindrer med tilskuddet til folkeskolen at det bruges til at nedlægge folkeskoler

dermed reelt opnår det modsatte af det resultat man ønsker nemlig at

i folketinget og og vedtager restriktioner at det jo altså er noget man skal leve med i mange år fremover

i forhold til at drive filialer skoler

er jo et levn fra tvindloven man havde en skoleform som der var en hel masse problemer med

også nogle gode ting men der var så store problemer at man blev nødt til at lave en ret restriktiv lovgivning det står vi så i dag og løser op for et hjørne af jeg kunne godt tænke mig at vi tog

gode skoler altså skoler som faktisk lever op til skolelovgivningen og som er søgt af forældrene og som leverer

filial

i danmark for det her med kommercialisering også i forhold til filialer man er bange for at der opstår store koncerner at der sidder nogle

helt fint mening

er altså brug for langt mere frihed både for folkeskolerne og for de frie grundskoler i øvrigt

skal have mulighed for at gøre mere af det de er gode til fordi det vi er allermest optaget af er at er flere børn der får mulighed for at gå i

det må være det der er formålet med den politik vi bedriver og derfor håber vi at regeringen ser det her som

som gør at at gode skoler også kan drive filialer og gøre mere af det de er gode

alternativet er meget meget enige i forslagets intention om at

rammerne for at skabe frie skoletilbud på småøerne hvis vi skal støtte op om

skoletilbud en vigtig brik i processen op til

har ministeren været meget lydhør over for kritikpunkterne i høringssvarene og

den manglende hensyntagen i det oprindelige forslag til den eneste eksisterende frie skole på en af de små øer fur friskole

det vil vi meget gerne kvittere for vi glæder os over de vigtige ændringer der er sket i lovforslaget det drejer sig om at fur friskole har fået lempet

i loven som en permanent dispensation så borgerne og skolen på fur kan se fremad med større tryghed det er også blevet muligt for filialerne at optage børn som ikke er bosiddende på øerne og det giver større fleksibilitet og et større potentielt elevgrundlag ansøgningsfristen for oprettelse af filialer er blevet rykket så man

ved en eventuel nedlæggelse af en folkeskole på en af øerne

under ingen omstændigheder skal ses som en opfordring til at nedlægge eksisterende offentlige skoletilbud og den bekymring har også været meget tydelig i høringssvarene ifølge forslaget skal kommunerne betale hundrede procent af taksten per elev og det har været kritiseret at det ikke afspejler det reelle omkostningsniveau

derfor kunne det være en økonomisk besparelse for kommunen i forhold til opretholdelse af et kommunalt tilbud det synes vi man fortsat skal være opmærksom på

som udgangspunkt har vi altså i alternativet tillid til at kommunerne ønsker det bedst mulige serviceniveau for deres borgere

et mindre økonomisk hensyn som dette vil nedlægge velfungerende skoletilbud på øerne men vi vil naturligvis holde godt øje med om det skulle ske

i modstrid med lovens intention vi vil altså derfor gerne både følge udviklingen på det område tæt og støtte op om lovforslaget som vi mener indeholder mange gode punkter og

har været igennem en god og konstruktiv proces

hvor man kan sige at skoletilbuddene

tror at alle kan sætte sig ind i hvor vanskeligt det er for øsamfund at fastholde beboelsen på øerne

den type den type beslutninger der resulterer i

at de yngste skoleelever skal fragtes fra øen til skolen på fastlandet og tilbage igen sidst på dagen det er omstændeligt og ikke rigtig gode vilkår for de yngste skoleelever de yngste børn der skal i skole så derfor er vi i radikale venstre rigtig tilfredse med forslaget der kan være masser af ting at

om det er den rigtige måde det er skruet sammen på men vi har jo allesammen mulighed for at følge hvordan det går og

op løbende og udveksle erfaringer for at se om der er ting der kan gøres anderledes jeg har en fornemmelse af at det her lige så meget bliver en

om at man ikke altid lige skal fare til at lukke de små skoler hurtigst muligt

overveje at fastholde det almene folkeskoletilbud på de små øer på

de frie skoler der er i stand til at løfte den her opgave

samtidig med at de frie skoler fastholder det særpræg der er karakteristisk for dem derfor held og lykke med forslaget og en kvittering til ministeren for et rigtig fint

skoler skaber venskaber og giver eleverne dannelse og skoler i nærheden af hjemmet skaber tryghed vi har sådan set også været lidt optaget af den her problematik med at der er et konkret eksempel på at man

små skoler ude i øsamfundene så vi synes også at det her er vigtigt

vil vi gerne bidrage til at der bliver opretholdt tilbud på de forskellige småøer vi forstår godt at det er vigtigt både på småøer men

i kommuner hvor der lige nu også bliver lukket rigtig mange skoler vi ser dog helst at det er et folkeskoletilbud

debat som man man kan have på alle mulige andre tidspunkter om friskoler og folkeskoler men men vi ser det

vi er bange for at med den her øvelse bliver friskolerne tvunget til at oprette afdelinger derude vi deler sådan set den bekymring

man vil lukke folkeskoler fordi det er der en spareøvelse i og så vil man

tilskynde til at der åbner en friskole vi er sådan set ikke modstandere af friskoler men vi er modstandere af at friskoler opstår som tvang de skal opstå som pædagogisk alternativ

det her lovforslag faktisk kan tilskynde til at man lukker

kommunale folkeskoler ude på småøerne hvis man har et meget meget stramt skolebudget

lukker skolen og lader den overgå til en friskole

det godt være vi skal betale hundrede procent i tilskud men det er hundrede procent af en gennemsnitspris der er lavere så der vil faktisk være et incitament til at lukke dem

at intentionerne er gode men vi støtter

enhedslistens ændringsforslag for vi

at give et lille tilskud til at folkeskolerne ude på småøerne kan holde sig åbne det vil være en bedre model end den her der potentielt bliver en spareøvelse så det vil vi

i den videre behandlingsproces

vi afvente stillingtagen til behandlingen for at se hvordan

småøerne jeg kommer selv fra ærø og der har vi faktisk i øjeblikket flere tilflyttere end vi har fraflyttere faktisk har vi befolkningsfremgang

ikke det havde været hvis børnene for eksempel skulle gå i skole

så risikerer man altså også at de små samfund

stille og roligt lukker skolen er hjørnestenen i mange små samfund og generationerne forsvinder stille og roligt ud af områderne hvis skolerne lukker udviklingen har betydet at flere og flere borgere

for at arbejde hjemmefra og det kan

småøernes chance for at skabe en fremtid hvor afvikling bliver vendt til udvikling

får denne mulighed for at gribe chancen

hvis man som børnefamilie overvejer at bosætte sig på en eller anden

så har det stor betydning hvordan

for at gå i skole på øen er

de bedste forudsætninger for vores skolesøgende børn også på de små øer og derfor bakker vi op om

det er en klar forbedring i forhold til det vi har i dag og de muligheder

kan godt sige at ved at hæve bidragssatsen op til

merudgifter der

skoletilbuddet på en på en småø

til fastlandet alt i alt mener jeg

og vi kan med forslaget sikre at vi kan bevare flere skoler på småøerne end vi

svært at tiltrække børnefamilier til småøerne

til at skubbe på en udvikling eller

være med til at stoppe en udvikling som vi kan se har været i gang over en lang årrække

tage fejø som eksempel en direkte lukning af et kommunalt folkeskoletilbud

er det fordi vi ønsker at være med til at understøtte vækst og udvikling i hele landet landdistrikterne er generelt ramt af at mange arbejdspladser forsvinder og mange flytter fra landdistrikterne og også fra de mindre øer til de større byer

og bosætningen i vores landdistrikter og på vores syv og tyve småøer

være med til at understøtte væksten og udviklingen

sikre at der er gode rammer for at etablere skoletilbud eller for at fastholde skoletilbud på de syv og tyve småøer i i danmark derfor vil vi også med lovforslaget sikre gode rammer for fremadrettet at etablere filialer til frie skoler på småøer hvor der ikke længere er et kommunalt tilbud men vi vil også sikre at de eksisterende frie skoler

set det er derfor at vi har imødekommet det ønske der har været blandt andet fra fur om at kigge på at en ø måske er mere påvirket

krav på to og tredive elever til på de syv og tyve småøer fremadrettet at

opretholde et skoletilbud på de mindre øer også selv om det måske nogle år kniber med børnetallet

da skolen på fejø blev lukket

fremover ikke kunne have et skoletilbud det var et arbejde der blev sat i gang allerede under den tidligere regering og som vi nu forhåbentlig

kan føre til ende så der også er en mulighed for helt konkret på fejø

skoletilbud ved at oprette en filial til en friskole

gerne vil være med til at imødekomme vel vidende at vi jo så kan se på de henvendelser der er kommet fra de øvrige småøer at der kan være en bekymring for

der tror jeg det er vigtigt at man holder fast i

at nedlægge et kommunalt folkeskoletilbud på en småø i dag er der nemlig ikke noget alternativ i

ikke nogen mulighed for at man kan gå ind og oprette en filial af en fri skole på øerne og det vil sige at man jo i dag egentlig kan høste hvis det er sådan man tænker altså snævert økonomisk den fulde besparelse

i forhold til den fremadrettede skoletilbudsdækning på småøerne ved at kræve at

i endnu højere grad er med til at skubbe bag på en udvikling som bestemt ikke i de senere år har været til gavn og glæde for hverken de små øer eller de små lokale samfund på på småøerne derfor tror jeg sådan set at lovforslaget på mange måder både må siges netop at tage hensyn

giver friere rammer men stadig væk holder et stærkt øje på at udviklingen selvfølgelig også er faglig stærk sådan at eleverne på en fri skole på fur ikke

andre steder derfor følger der selvfølgelig også en opgave for os samlet politisk

investere i gode skoletilbud på de syv og tyve småøer vi har liggende landet over

i forbindelse med både høringssvarene og de samråd og den dialog vi har haft i udvalgene været

efter kunne der være øer der stod uden et skoletilbud i en længere periode det har vi forsøgt at imødekomme med lovforslaget

at man kan anmelde en en filial på

en småø langt senere end man kan under de gældende regler

at imødekomme den bekymring der er derude vi kan aldrig give en hundrede procents garanti

at alle skoler på småøerne fortsat vil eksistere men jeg synes at vi med det her lovforslag tager en lang række initiativer som kan være med til understøtte

på småøerne men også at man kan oprette filialer på nogle af de småøer der i de seneste år har mistet deres skoletilbud og jeg håber også at det vil finde opbakning hos folketingets partier i en sådan form at vi ikke kommer til at stå i den situation

de gode intentioner ender med at spænde ben for det helt konkrete behov

har både på fejø og på fur for at der bliver fundet en konkret løsning på de skoleproblemer der er på de to øer tak for

er naturligvis faldet i god jord hos landbruget

vil omsætte sig til klingende mønt

helt enige i at vi skal gøre en indsats for at skabe gode og stabile

vi ikke enige i at det skal ske uden hensyntagen til miljøet af forslagets første linjer fremgår det at forslaget kan bringe os på kant med vores eu retlige forpligtelser det gælder i forhold til nitratdirektivet vandrammedirektivet grundvandsdirektivet drikkevandsdirektivet habitatdirektivet og havstrategirammedirektivet de nævnte direktiver har alle det tilfælles at de bidrager til

den gældende gødskningslov har efter

formålsparagraf blandt andet til formål at regulere jordbrugets anvendelse af gødning med henblik på at begrænse udvaskningen af kvælstof den ambition er vi i socialdemokratiet fortsat enige i så på samme måde som vi er optaget af at skabe gode rammevilkår for danske landmænd

arbejder vi altså også for at væksten i landbruget ikke sker på bekostning af miljøet socialdemokraterne står for en balanceret tilgang hvor der både investeres i landbrugserhvervet og i det miljø vi skal give videre til vores børn og børnebørn det her forslag giver miljø og fødevareministeren beføjelser til at udskrive

miljøregning da ministeren gennem bekendtgørelser kan fastsætte reglerne for hvor meget landmænd må gøde deres jorde gennem fastsættelsen af de såkaldte kvælstofnormer siden nitten otte og halvfems har vi arbejdet med såkaldt reducerede kvælstofnormer som sikrer at vi efterlever eu lovgivningen på miljøbeskyttelsesområdet altså miljøbevidste

bryder regeringen med denne norm og en stemme for lovforslaget giver ministeren mulighed for at udfase de reducerede kvælstofnormer det vil isoleret set forøge landbrugets produktion og det vil betyde arbejdspladser i landbruget på slagterier og i de dele af danmark hvor der mere end nogen sinde før er behov for dem det står vi som socialdemokrater grundlæggende bag men vi er altså nødt til at se nogle tiltag der sikrer at vi ikke kommer på kant med de førnævnte eu direktiver

det nemlig afgørende at miljøet også tilgodeses og forbedres vi står samtidig bag ønsket om en målrettet regulering der kan medvirke til at samle miljøregningen op men vi understreger at regeringen er nødt til at søsætte nogle initiativer der kan samle den forøgede kvælstofudledning op også på kort sigt før vi kan støtte lovforslaget

scenarier skal belyses og vurderes før vi kan gøre vores endelige stilling op og på den baggrund vil socialdemokraterne udskyde vores endelige tilkendegivelse i forhold til lovforslaget her til vi har set hvor langt regeringens forhandlingsvilje i de forestående forhandlinger

de bekymringer er jo reelle nok når man går fra et regime til et andet

at det bliver belyst inden vi tredjebehandler hvordan udruller vi det her monitoreringssystem som der er blevet talt så meget om vi skal have udrullet mere end hundrede nye målestationer for netop at monitorere vores vandområder

det i den virkelige verden

er ens regulering i hele danmark og spørgsmålet

den har været til gene for landbruget men har den egentlig været det bedste for miljøet

det er for et vandområde hvad det er for miljøområde

individuel vurdering af hvad det så

andre steder hvor der er meget sandede jorde men alligevel

det samme regelsæt overalt i danmark så derfor hilser vi selvfølgelig meget velkommen at man nu går væk fra et

er ingen tvivl om at det har været nemt at regulere

er vigtigt for dansk folkeparti er selvfølgelig at

grundlag for landmændene at bygge deres virksomhed på altså at de kan skabe en merværdi samtidig med at man selvfølgelig ikke går på kompromis med natur og miljø

den teknologiske udvikling har jo også flyttet sig drastisk også når man kigger på

sige at det vi kender vil vi ikke gå bort fra vi skal også gå nye veje så vi får de synergier som der er mulighed for at få både for erhvervet men så sandelig også for miljøet

meget frem til den dialog der skal være i forbindelse med behandlingen i udvalget og for den sags skyld også med

det nye system for det er selvfølgelig en ny vej som vi kommer til at betræde

der vil også være sten og bump på vejen sådan er det når man bevæger sig

også komme udfordringer og det er jeg overbevist om at vi

landbruget og natur

vi har i dag har man jo nøjagtig det samme regelsæt de steder

som på de lerede jorder hvor udvaskningen er væsentlig mindre har nøjagtig det samme regelsæt

mange af dem bliver selvfølgelig frivillige

kravet om randzoner at randzonerne ikke stadig væk kan have en værdi efterafgrøder har stadig væk en værdi våde enge har stadig væk en værdi alle de her miljøtiltag har jo stadig væk en værdi og vil også

de steder hvor de på miljøet

grænseværdierne jeg kan godt se på det kort

at ordførerens egen kommune er ramt af forurening

synes ordføreren ikke at det er alarmerende at vi allerede har problemer med

så her vil øge landbrugets udledninger af nitrat som kan

ud på at man ikke vil værne om grundvandet

i altså her landbrugserhvervet ligesom vi gør med

så siger man hvad er det erhvervet kan tildele

tilfælde er det så landmændene hvad kan de tildele det omkringliggende samfund og her er det så miljøet så vi kæmper stadig væk for at vi får færre af de her lukninger og en del af dem

med dette lovforslag endelig kan vi påbegynde udfasningen af reducerede kvælstofnormer så afgrøderne på markerne i stedet for kan gødskes med den optimale mængde gødning det danske landbrug har længe været tvunget til så at sige at udsulte deres afgrøder og det har haft

gødskningsregler til mellem en

at vi har nogle særlige forhold i danmark at man som landmand er nødt til at se på helheden herunder at vi er et af verdens mest intensivt dyrkede lande og at vi drikker vores grundvand urenset det sætter nogle naturlige begrænsninger for os og det kan betyde at vi skal producere

tror at det er ret tydeligt for enhver uanset hvordan man forholder sig til det her lovforslag at

dansk landbrug og dermed hele fødevaresektoren er enormt udfordret i øjeblikket derfor står vi også over for at

og fødevaresektor og dermed også bevarelse af de rigtig mange arbejdspladser fremover der er svaret et klart ja fra os

i venstre og selvfølgelig skal det ske i balance med miljøet det har vi markeret tydeligt

benytte os af de hjælpemidler og teknologiske udviklinger som også er der så

ud i vores vandmiljø og nu har vi så i dag dette forslag

jeg synes at det er en skam at man ikke har en afvejning mellem de interesser der er landbrugets interesser og det der er naturens interesser og hvad er så bevæggrunden

ja

kampagne hvor toneangivende landbrugspolitiske kredse

italesat at vi har et stort problem med det korn der dyrkes i danmark

kornet som er det store problem næh det er det

set ikke det som er problemet er at

dyrke det korn der kan give det største udbytte og jeg synes at vi mangler belæg for at få helt klart præciseret fagligt kan man både gå efter at man høster mest muligt samtidig med at man øger proteinindholdet i kornet nej det kan man ikke der mangler simpelt hen faglige belæg i det her så man bygger en løgn

og så giver man landbruget lov til at bruge mere

det vil sikkert resultere i at der kan høstes flere kilo korn

vil ikke medføre at der vil komme et højere proteinindhold i alt korn vi producerer korn i danmark

set det der er styrende for vores landbrug vi har ikke et landbrug i danmark som satser på kvalitetsafgrøder vi har et landbrug som satser på mængder og man tror at bare man øger mængderne så går det bedre jeg erkender fuldt ud at vi i det danske landbrug har en krise det er jo først og fremmest en økonomisk krise og hjælper det så at man giver landbruget en procent

randzonerne sandsynligvis ikke

ikke de bedste jorder man der giver tilbage

under plov giver det det her løft at man nu giver ministeren mulighed for

og dermed komme i kollision med diverse eu direktiver

set er implementeret i dansk lov det tror jeg næppe

mere grundlæggende vi skal ændre i landbruget

økologien i danmark har vist at der er en anden måde

som også giver plads til natur som også tager hånd om at der er en rimelig dyrevelfærd

den vej vi kan gå vi kan jo vælge at alle vores eu tilskud i højere grad bliver reguleret efter

fremme økologi og fremme hensyn til natur og miljø

jeg synes det er rigtig ærgerligt at

den blå blå blok fik

som bygger på nogle løse påstande det synes jeg virkelig er ærgerligt man har italesat

hvis man virkelig vil lave brødkvalitet

ikke bare et spørgsmål om at hælde mest mulig kvælstof ud på marken

i hvad der er godt landbrug det er fuldstændig overset at et godt sædskifte

set er forudsætningen for at kunne dyrke jorden i adskillige år og have et godt udbytte af det hvorfor var det at en slægtsgård

og taget hensyn til at den jord måske skulle overleveres til næste generation det er jo ikke den slags som er i fokus når man ser på dansk landbrug det som vi oplever er jo at muldlaget brændes af flere steder i den måde man dyrker på vi mangler simpelt hen at komme tilbage til godt landmandsskab

vi har et dansk landbrug som er i harmoni et dansk landbrug som selv kan producere sine foderstoffer til det antal dyr man har i stedet for at man her satser på at man fortsat kan importere soja importere proteinstoffer fra et areal der svarer til en tredjedel af det danske landbrugsareal vi har et landbrug som er helt ude af balance og den balance bliver ikke oprettet ved at give landmændene lov til

måske mangler vi lidt flere landmænd her i folketingssalen vi er jo to til stede nu med en landbrugsfaglig uddannelse og vi er i alt tre her i gamle dage var der lidt flere landmænd jeg ved ikke om det var med til at sikre en en højere kvalitet i debatterne men jeg synes virkelig der mangler at der er lidt flere som ved noget mere om at dyrke jorden og

i det danske landbrug i en situation hvor vi skal passe på vores grundvand

dyrke korn med et højere proteinindhold så kan man vælge andre sorter så enkelt er det jo hvis man vil have protein ud af sin kornafgrøde

vælge andre sorter hvor man prioriterer protein i stedet for at prioritere højest muligt udbytte

frem til et system som er lidt mere intelligent end det vi har nu

positivt hvis vi kunne udvikle det men lovforslaget her drejer sig bare om at give ministeren en bemyndigelse til at ministeren ligesom kan fastlægge at man kan øge kvælstofforbruget

som bare giver ministeren lov til at kunne fastlægge

er blevet implementeret i danmark

kvælstofforurening så kommer i konflikt med eu derudover

gerne skulle kunne vare til de næste generationer og som vi jo ikke har nogen sikkerhed for bliver taget ordentligt hånd om med

det der ligger her så jeg synes der er

som mangler i den her proces

kan fastlægge normer uden at vi kender

når vi nu kan bevise at efterafgrøder randzoner nogle steder våde enge og så videre og så videre har en virkning

udnyttelse af den viden som vi jo trods alt har opbygget

alt for meget korn og alt for lidt mellemafgrøder og efterafgrøder

er rigtig store landbrugsarealer

og at det er kommunen der ikke vedligeholder det ordentligt

så går ud og måler på det finder man ud af at det egentlig er muldlaget som har sat sig

brændt væk cirka en cm om året

set god landbrugsjord i danmark som forsvinder

der opstår problemer med at dyrke

jeg synes at vi har nogle nogle helt andre problemer end dem som som forslaget her lægger op til

hvorfor er enhedslisten imod

i forhold til at vi også skal passe på vores natur at vi har en biodiversitet i danmark som er for nedadgående

som de sidste tredive år har kostet milliarder for det danske samfund og nu begynder at virke

ikke bare kaste over styr ved at der må pløjes randzoner op

planternes behov derom hersker der ikke uenighed

men derimod at nedbringe forureningen som eventuelt måtte være forårsaget af et for højt nitratforbrug nitratdirektivet

af effekten af de mange vandmiljøplaner som igennem årene har kostet danskerne og danske landmænd milliarder af kroner

skal der selvfølgelig rettes op

beregning hvis formål er konkret bæredygtighed ligesom det er

uden at det gavner miljøet

men betragtning en rigtig dårlig idé

landbruget kan bidrage positivt til klimaregnskabet

og positivt og konstruktivt ind i de

der er jo ikke to åer i danmark der er ens jeg kan ikke rigtig se hvordan det er man

alle drænrør og på alt overfladevand

ligesom tage det og holde det op imod en lovgivning

godt nok et omfattende målesystem

et måleprogram

kommer til at se endnu flere drikkevandsboringer som er nødt til at lukke ned og hvor man er

set ekstraudgifter for erhvervslivet og for

øge gødningsmængderne kan komme frem til en situation

og ikke følelser og sentimentalitet

nemlig at vi naturligvis fortsat skal have rent drikkevand i danmark

men lad det bero på konkrete målinger og faglighed og ikke på følelser og skræmmekampagner

den merbelastning af miljøet som det her forslag vil give bliver samlet op

af miljøet op også under hensyntagen til direktiver vi er forpligtet

hvordan stiller liberal alliance sig i forhold til at

samle miljøregningen op med nogle miljøvenlige initiativer hvordan ser liberal alliance på det

overløb som også løber hen over landmændenes marker

om liberal alliance vil modsætte sig

miljøvenlige tiltag som kompenserer for den merbelastning der vil være

på det enkelte drænrør eller er det fra et år til et andet

de krav der er ikke virker eller hvordan skal det foregå jeg forstod hen ikke og når man kommer

bare flytter rundt på målepunkter og så stadig væk kan sikre for eksempel

er så meget der kommer udefra men

det er virkeligheden og ikke modeller

i gang med i reguleringen af dansk landbrug for øjeblikket

næringsstofudvaskningen vi tror ikke på

at det kan lade sig gøre i et fremtidsperspektiv der vil være betydelige og uacceptable miljømæssige skadevirkninger

her blandt andet på drikkevandet og og

og det kan give store omkostninger i fremtiden at neutralisere for biodiversitetens vedkommende

kan skaderne jo faktisk være uoprettelige for at det skal kunne give mening både økonomisk og miljømæssigt skal der altså laves nogle mere specifikke beregninger af merindtjeningen ved det højere udbytte og af om det overgås overgås af de omkostninger der vil være forbundet med

drivhusgasudledning her taler vi om lattergas og kvælstofmængde i vandmiljøet når disse omkostninger er fundet

bør det klargøres hvem der skal betale disse vi mener at forureneren betaler princippet også bør være gældende i forbindelse med udgifter til at gennemføre kompenserende miljøindsatser i alternativet mener vi at hvis der er behov for kompenserende miljømæssige foranstaltninger

bør den eksisterende regulering under ingen omstændigheder afvikles

energi og så samtidig tjene flere penge eksportere for flere milliarder

er det der hedder kollektiv regulering alle landmænd bliver mødt af de samme krav uanset hvor dygtig man er til at drive virksomhed uanset hvor grøn man er uanset hvilke investeringer man har foretaget uanset hvilken jord man dyrker bliver man mødt af den samme regulering vi synes det er helt oplagt at tage hul på det som mange kalder målrettet regulering altså

landmænd der tager vare på

klimaet på miljøet og er gode til at tjene penge får en anden form for regulering end nogle af dem der skal gøre noget anderledes end det de gør i dag det her lovforslag giver sådan set i princippet ministeren mulighed for

alt efter hvad for noget jord landmanden dyrker

at gå den vej og begynde at se på

holde til det eller ej det der så selvfølgelig bare er udfordringen som mange andre ordførere har nævnt

intet i lovforslaget står om hvad der skal ske med de jorder hvor man måske i dag dyrker for meget

gøde mere end i dag men andre jorder skal man måske helt tage ud eller gøre noget specielt ved

til allersidst i bemærkningerne står der at regeringen vil komme

det her lovforslag det mangler vi stadig væk at se og det glæder vi os til at se og det er vi også nødt til at se og have en forhandling om inden vi kan

fjerne miljøregler randzoner og efterafgrøder før den målrettede regulering er på plads

netop ikke hvad natur og landbrugskommissionen anbefaler jeg tænker at

vi bruger det her begreb om målrettet regulering som natur og landbrugskommissionen jo netop anbefaler

ene side og siger jamen der er nogle der skal have lov at gødske mere

er mere sarte og som dermed skal tages ud eller hvor der skal gødskes

hører noget om det her lovforslag er en del af regeringens landbrugspakke som samlet skal

stille ministeren et retorisk spørgsmål i dag

faktor det overvejende problem hvor stor en del af gælden vil så blive høvlet af hvis landbruget får lov at forurene mere og samtidig for eksempel ikke skal bidrage til at nedbringe udslippet af klimagasser

ministeren svare på ellers vil

det er landbrugets økonomi der er det største problem for landbruget selv

af en jordprisboble i nullerne

udlede mere ammoniak og få lov til

i danmark en og tres procent af danskerne ønsker at danmark skal

og de tal er fra en meningsmåling der er udført for landbrug fødevarer

står her og finder på

at trit med befolkningen danskerne mener ikke at regeringen skal udfordre eu lovgivningen ved at give landbruget mere åbne rammer for forurening

at regeringen ikke har valgt at bruge det arbejde som natur og landbrugskommissionen netop lagde frem i april to tusind og tretten

hvor landbruget kan gro samtidig med at miljøreglerne overholdes og naturen får mere plads i stedet for at køre midt på vejen har regeringen helt uforståeligt slået hul på gyllevognen og kørt den helt ud i højre muddergrøft der er dømt gyllefest derude det kan være at venstres politik skaber glæde i bæredygtigt landbrug

øges ikke vi har brug for et landbrug der kommer ind i fremtiden og som bliver bæredygtigt også økonomisk

af drivhusgasser om året fra landbruget regeringen

og dermed kan det forventes at danmarks udslip i

som et flertal herinde i folketinget ønsker

forhold som sf vil grave lidt i under udvalgsarbejdet for det første gavner venstres politik og lovforslaget landbrugets økonomi venstre lægger op til en øget landbrugsproduktion baseret på mere af det samme ved at afsøge rammerne for hvor meget der kan forurenes i overensstemmelse med eu lovgivningen en større svineproduktion vil for eksempel ikke betyde alt andet lige at svinepriserne stiger for det andet

hvad sker der med de investeringer i produktionsudstyr der er foretaget i tiltro til venstres miljøpolitik hvis regeringens søgen efter den laveste fællesnævner i eu lovgivningen bliver underkendt i kommissionen og der efterfølgende må strammes op på for eksempel udslip af kvælstof for det tredje hvor stor villighed tror regeringen danskerne har til at betale regningen over skattebilletten i disse uger og dage

milliard kroner ved udbetaling af den årlige bistand og med regeringens finanslov for to tusind og seksten

er afsat reserver på to hundrede og fem og tyve million kroner i seksten og tre hundrede million kroner årligt

til at gennemføre kompenserende miljøtiltag i alle andre erhverv følges princippet om at forureneren betaler

kære politikere nu må i gøre noget for at sikre at

der er masser af jobs på spil i slagterisektoren og transportsektoren og

næsten ærgre mig over

vil jeg bare stille et enkelt spørgsmål anerkender sfs ordfører den præmis

støtte til svinestalde

og faktum er at danske landbrug er voldsomt forgældede

danske landmænd faktisk tjener penge de er produktive

er rentebyrden og gældsbyrden så jo

som også eksisterer i fremtiden men det betyder at vi bliver nødt til at kigge på det der er det reelle problem og det er altså ikke om landbruget og miljøet kan eksistere side om side

der hvor problemerne er med de virkemidler som virker bedst

frivilligt altså ikkeobligatorisk det man gør nu

siger jo netop at man skal lave en miljøregulering som er målrettet og det er vel netop målrettet at kigge på det enkelte vandopland i stedet for

regulerer man alle ens og lige dårligt eller lige godt nogle steder regulerer man

som det skal være andre steder er det jo ikke passende fordi man ikke har de jordbundsforhold der er til

man har én enkelt regulering over hele

nogle jorder der kan holde til mere nogle til mindre og det er så det samlede billede det er den samlede model man så

at selvfølgelig skal det ikke gå ud over naturen eller klimaet

af tiltagene skulle være at involvere den finansielle sektor

afskrive noget af gælden men der burde de

så måtte vi jo se om vi kunne finde en og

til at afvikle nogle af dem der kommer til at gå konkurs og vi ved jo alle sammen at der er nogle der ikke kan overleve i dag uanset hvad vi tilbyder

landbrugets overlevelse

meget vigtigt at vi har et fornuftigt vandmiljø i danmark og i havet omkring os og det er også enormt vigtigt at vores landbrug kan overleve det er så vigtig en del af dansk kultur og dansk økonomi spiller landbruget også en afgørende rolle i så det er

for vores land at vi har et landbrug som kan

til at gøre noget vi kan ikke bare se på at landbruget har så store økonomiske problemer som det har haft i de senere år vi er nødt til at handle på det og det forsøger vi at gøre med seksten punktsplanen vi er helt med på her at der er

afvejning og at det selvfølgelig ville være

ikke på nogen måde lukkede op for at der kunne gødes mere på de danske marker men vi

at vi ikke skal forværre vores vandmiljø frem mod

en og tyve vi stoler på at de supplerende tiltag der vil komme vil betyde at vi kan bevare et godt vandmiljø

tillid vi giver til regeringen her og vi

holde regeringen oppe på at det så også kommer til

der er også lagt op til at vi holder nøje øje med hvilke tiltag der vil blive iværksat og der håber vi at også de partier som er kritiske over for lovforslaget i dag vil gå konstruktivt ind i den diskussion og se på

yderligere kan gøre frem til vi får en mere målrettet regulering der ligger også en stor tillidserklæring til regeringen i forhold til at få iværksat den målrettede regulering og her er vi også med på at der er en årrække her hvor der er et spænd mellem at vi nu tillader en øget gødskning og til vi får en mere målrettet regulering

hvordan vi får iværksat det vi glæder os til at få

nogle gode metoder jeg vil sige korrigerende at

forestiller vi os ikke at man skal ud

måle på hvert enkelt vandløb rundtomkring for at se hvordan den målrettede regulering skal iværksættes men vi regner med at det nok bliver

nogle beregninger ud fra nogle mere objektive og nemmere målbare parametre snarere end at vi skal gå ind og måle på hvert enkelt

lavet en mere målrettet regulering det giver rigtig god mening at få den her målrettede regulering

man faktisk finder en løsning her hvor det er muligt at både miljøet og landbruget kan få

hvis ordføreren har tid også gerne kommentere

hen være dybt urimeligt at sige at de mennesker der har skudt penge ind og lånt penge ud til

dem tilbage så

ikke i sig selv er et lovforslag der gør miljøet bedre nok snarere tværtimod men vi har nogle supplerende tiltag som gør at vi stadig væk er forpligtet til at bevare et vandmiljø på

det regner vi så også med at der bliver levet op til at regeringen iværksætter tiltag som sikrer at vandmiljøet samlet ikke bliver dårligere men det

det her lovforslag i

og så er der plads til to blankocheck nedenunder så kortfattet er lovforslaget jeg synes det er dybt betænkeligt for

ikke er gået til biddet her og har set lidt mere

ordføreren kom lidt mere ind på om ikke der er grund til at være noget bekymret når

så i lægger altså op til noget her

har en masse forslag til hvordan vi godt kan komme i mål med det men jeg ser ligesom at det bliver sværere og sværere for hver gang de konservative lægger stemmer til ting der trækker i den forkerte retning

fra konservatives side vi har den her balance vi er

vandmelonparti ligesom enhedslisten og sf som er grønne udenpå og røde indeni

men vi er altså også borgerlige og vi tager

til godt landmandskab hvor man naturligvis gødsker optimalt

og derfor giver det rigtig god mening

at få fjernet den reducerede gødskningsnorm og ligestille danske landmænd med landmænd i andre lande i forhold til at kunne gødske

indeholder en bred bemyndigelse til ministeren og derfor på sin vis

det handler om på et senere tidspunkt at kunne udstede en bekendtgørelse

med så bred en bemyndigelse og uden at vi kender alle de

det skynder jeg mig at sige fordi jeg ved der er kolleger her i salen der har hørt mig tale meget om at vi skal passe på med at give brede bemyndigelser til ministrene

hvis vi skal nå at give landmændene mulighed

kvælstofnormer i det næste

vi simpelt hen nødt til at i gang med lovbehandlingen af det her

at vi undervejs får konkretiseret indholdet og får diskuteret igennem hvilke konsekvenser

ændre på gødskningsnormerne der er det jo sådan at vi endnu ikke har det faglige beslutningsgrundlag

så også med de af folketingets partier der måtte være interesseret vil tage drøftelserne om hvordan og hvorledes vi bedst håndterer det det betyder så også at

og at det så vil kunne indgå i udvalgsbehandlingen af lovforslaget her i den kommende

gerne igen rose den tidligere regering for i begyndelsen af året at have nedsat det her såkaldte kvælstofudvalg et embedsmandsudvalg

indhentet det faglige grundlag

at vi kan tage nogle gode drøftelser om

som nævnt skal den konkrete udmøntning ske i en bekendtgørelse som så gerne skal træde i kraft her til februar hvor den gældende bekendtgørelse

det vil ligge mig meget på sinde der netop

sikre som flere ordførere har efterlyst den nødvendige balance den nødvendige hensyntagen til både fødevareproduktionen og miljøet og vi skal sørge for at overholde de eu retlige forpligtelser i den forstand at forøgelsen af kvælstofnormerne vil skulle kunne modsvares af nogle miljøkompenserende foranstaltninger og der er jo allerede en række igangsatte initiativer i form af nye vådområder flere energiafgrøder mere økologi og lignende tiltag som vi skal drøfte

suppleres med nødvendige miljøkompenserende tiltag så jeg forstår udmærket også de bekymrede miner der har været blandt nogle af ordførerne i dag

det her nu bliver konkret udmøntet men det bliver vi altså alt sammen klogere på under

i den kommende tid det kan undre mig at fru lisbeth bech poulsen netop var så optaget af gældsproblematikken i landbruget når hun så samtidig tager så stor afstand til det her lovforslag for om noget når man taler økonomiske udfordringer i landbruget

er det her væsentligt københavns universitet har lavet nye beregninger på hvad værdien egentlig er af de reducerede normer og tidligere har universitetet beregnet at det var mellem

at man beregner værdien til at være omkring mellem en

sikre bedre rammevilkår for landbruget og fødevareproduktionen i danmark samtidig med at vi diskuterer hvordan vi kan gå over til

mere målrettet regulering som jo i virkeligheden er en opfølgning på netop hensigterne fra natur og landbrugskommissionen og som senere blev bekræftet politisk i vækstaftalen i to tusind og fjorten og det er lige præcis det arbejde vi nu går i gang med

godt landmandskab

vedtage den her type lov hvorefter

mulighed for at vedtage det rigtige

godt høre ministeren om det ikke er værd at genoverveje at få en

som rummer mere præcision end bare den her bemyndigelse til at ministeren skal

når der nu er så bred enighed om en målrettet regulering

gødskes mere så

meget meget bred aftale

er netop når man er optaget af de økonomiske problemer i landbruget

giver nogle bedre vilkår og jeg har jo understreget i alle mulige sammenhænge

vil tage hånd om den miljømæssige udfordring

et regimeskifte så at sige og gå fra den generelle miljøregulering og over til en mere målrettet

night det er noget der tager tid at få

jordboblen i i nullerne og der kunne man jo prøve at gå ind og

i forhold til bankerne da vi havde en boligboble

kunne måske gå ind og se om der var nogle ting man kunne kigge på der det her

arbejde for kan ministeren så bekræfte at hvis man fastholder det

så har man nøjagtig den samme indsats på de sårbare jorder

de robuste jorder netop fordi man ikke har en målrettet regulering man har netop en regulering der gør at alt bliver behandlet ens man har en normreduktion på atten til tyve

og det er det man kører med både på sårbare jorder og

så man tager netop ikke et særligt hensyn til sårbare jorder kan

på de forskellige miljøtiltag så har vi jo set med den nyeste vurdering af randzoner at det gør en meget stor forskel om man har gjort det arbejde at finde ud af

vi kan se af de randzoner vi kender at der er det meget spredt hvilken effekt de overhovedet har nogle har en meget stor effekt andre har en forholdsvis lille effekt og der giver det jo mere mening at vi så bruger de tiltag

har en optimal effekt og det kræver kendskab

fællesskab som en arbejdsplads udgør en arbejdsplads

giver gode kolleger faglig identitet og ikke mindst et forsørgelsesgrundlag som gør at den enkelte kan følge sine egne drømme for socialdemokratiet er det gode arbejde nøglen til en meningsfuld tilværelse et arbejde giver den enkelte noget at stå op til om morgenen desværre er det ikke alle mennesker som har et arbejde at stå op til det drejer sig for eksempel om de mange mennesker som bliver fanget i kontanthjælpssystemet

hvor mennesker på kontanthjælp er blevet overladt helt til sig selv efter vores opfattelse skal kontanthjælpen være en midlertidig forsørgelse

afgørende at kontanthjælpsmodtagere som alle andre ledige skal have den rette hjælp til at komme tilbage i arbejde vi skal som samfund altid stå med en udstrakt hånd når mennesker af den ene eller den anden grund står udenfor et godt eksempel er den mentorordning som der er forslag om her i dag og som en bred kreds af partier

i to tusind og tretten personer på kanten af arbejdsmarkedet skal via en mentor komme tættere på arbejdsmarkedet det var alle parter enige om i foråret to og tretten i dag to en halv år senere behandler vi så et lovforslag som lægger op til at amputere

kontanthjælpsmodtagerne

to tusind og tretten her ser vi så også at den blå blok viser sit sande ansigt mentorindsatsen får en rundbarbering så det batter den statslige refusion

den statslige refusion af udgifter i øvrigt til øvrig vejledning og

af ledige også afskaffes herudover lægger lovforslaget op til at minimumskravet for mentorindsatsen ændres fra

så den arbejdsløse får mindre tid med sin mentor det undrer mig rigtig rigtig meget at regeringen ønsker at mindske mentorindsatsen og den øvrige opkvalificering

aktivitetsparate arbejdsløse før instrumenterne overhovedet har

herudover undrer det os også meget at dansk folkeparti åbenlyst vælger at spare fire hundrede million kroner på de arbejdsløse og på kontanthjælpsmodtagere for at finansiere skattelettelser til de rigeste i vores samfund det er simpelt hen pivskævt vi ønsker i socialdemokratiet at give udsatte ledige en hjælpende hånd så de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet

en ordentlig mentorindsats for de arbejdsløse det her lovforslag som regeringen

for skattelettelser til de rigeste

den så er mit spørgsmål bare hvad tænker ordføreren så egentlig om det

et af argumenterne for kontanthjælpsreformen og at man absolut skulle lave den sammen med venstre var at så havde man noget snor i de borgerlige partier men hvor meget snor har man egentlig i det når der nu bare er gået

i fuld gang med at klippe de gode elementer ud af kontanthjælpsreformen hvordan opleves

i forhold til den aftale som der blev lavet dengang det jeg synes er rigtig rigtig ærgerligt

er der noget der er surt og noget der er sødt og det man gør her fra fra den nuværende regerings side sammen

er at man sørger for at tage det der er det søde og så må det sure formentlig stå

tilbage igen senere og så må vi

med enhedslisten sørge for at rette op på det

mindst en gang om ugen i det nuværende system det laver i om det laver dansk folkeparti

så det er mindst en gang hver fjortende dag uanset hvad så taler vi her om de mennesker der er ude på den yderste kant af arbejdsmarkedet det ved vi godt og jo længere de er ude jo mindre kontakt ønsker de og har de med det offentlige også med jobcenteret derfor er det hamrende vigtigt at der er nogle personer der tager fat i de her mennesker for at sikre at de nu kan komme på sporet så de kommer i nærheden af det arbejdsmarked som vi gerne

noget til som i

tættere på arbejdsmarkedet og jeg ved da at liberal alliance er yderst optaget af hvordan arbejdsudbuddet for eksempel

jo med til at sikre at vi får et større arbejdsudbud så

går det ud på at man sætter minimumskravet

har afgjort hvor meget mentorstøtte der er behov for

har fået betaling for at have kontakt til

kontanthjælpsmodtagere uden reelt

det er så også beklageligt men skal man have mentorstøtte skal det være sådan at den enkelte virkelig kan mærke at

et eksempel på at man kun havde

det er kommunen der afgør hvor meget man har behov for så siger

om ugen men hvis ikke kommunerne

meget hjælp de enkelte har behov for der er nogle der kan klare sig

kontakt med mentorer mens andre har behov for

den enkelte når der er behov for det og når den enkelte har brug for hjælp

bliver indfaset og jeg tror egentlig på at

mentor hver eneste dag

kommunen stadig væk sætte en mentor på den enkelte hver eneste

som de også kan i i dag det ændrer

til at gå vi bruger i hvert fald en hel del unødigt

retten for alle

fordi den var målrettet en af de mest udsatte grupper af kontanthjælpsmodtagere nemlig de aktivitetsparate så spørger

komme ind på arbejdsmarkedet

hvordan skulle det hjælpe de mennesker at man

stadig væk kan sige her er nogle der har behov for mentorstøtte hver dag det kan de stadig væk gøre

ifølge loven skal være

skal være en gang hver fjortende

er egentlig det men det ændrer altså ikke ved at sagsbehandlerne

en gang om dagen eller en gang hver anden dag

stadig væk gøre og de kan stadig væk sætte en mentor på dem der har behov for det en gang om ugen

for at lave denne ordning og de andre ordninger der handler om opkvalificering og vejledning af disse udsatte

er et spareforslag fordi der skal gives nogle

som de skal bruge til at yde den indsats som de ikke længere er tvunget til

nogle af grupperne altså jeg synes at

gøre det værre end det er vi kan se at der er en stor

man stadig væk få den mentorstøtte der er behov

det loven siger her er at det er minimum en gang hver fjortende dag

loven siger ikke at man ikke må give mentorstøtte i flere dage i løbet af

fjorten dages periode det kan man godt men man skal som minimum gøre

penge vi bruger på beskæftigelsesindsatsen i indsatsen skal vi være mere målrettede i samarbejdet med virksomhederne når vi skal hjælpe de ledige ud på arbejdsmarkedet og det er hvad der lægges op til her i lovforslaget lovforslaget består af tre dele

lempelse af minimumskravet til mentorindsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere det er jo netop blevet debatteret frem og tilbage men det betyder altså at minimumskravet for hvor ofte den ledige skal have kontakt

sin mentor ændres fra hver uge

forslaget reducerer vi altså intensiteten i

i regeringen er vi optaget af at bruge midlerne dér hvor de

derfor ikke kan dokumenteres på alle områder må vi målrette opgaven til de persongrupper hvor mentorordningen virker anden del af lovforslaget afskaffer den statslige refusion af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering af de job og uddannelsesparate

samt jobparate og åbenlyst uddannelsesparate integrationsydelsesmodtagere

den særskilte ramme for refusion af kommunernes mentorstøtte ophæves

aktivering mentorordningen skal være med til at hjælpe borgere i job eller uddannelse og vi skal i langt højere grad koble mentorordningen og

rigtige arbejdspladser så de ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet undersøgelser peger på at virksomhedsrettede

har den bedste effekt når ledige skal i arbejde og det understreger netop vigtigheden af at der samarbejdes med virksomheder når ledige skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet med lovforslaget i dag sikrer vi at mentorordningen gøres mere fleksibel

hvor ofte borgeren på mentorordningen skal være i kontakt med

mentor giver vi kommunerne mere frihed til at tilrettelægge kontakten med udgangspunkt i den enkeltes behov for mentorstøtte der er her tale om en aktiv beskæftigelsesindsats og

overhovedet på at det som vi havde til hensigt dengang ikke fungerer som det var meningen

så må ordføreren jo i hvert fald oplyse til mig og

er der ligger til grund for at man siger vi skal have noget der virker vi ved at det som vi aftalte dengang virker

er afgørende forskel på om man

set optaget af at vi bruger ressourcerne så effektivt som overhovedet muligt vi bruger allerede i dag fire milliard kroner på vores beskæftigelsesindsats jeg synes

fornuftigt at vi engang imellem lige kigger på hvordan vi bruger de ressourcer

tale om er dem der er længst fra arbejdsmarkedet det der har sværest ved at finde derhen de har jo behov for mentorstøtte

første at ordføreren så refererer til en undersøgelse der er så gammel

den ene grund den anden grund er at at man jo sådan set vil have en anden form for indsats end

var meningen med mentorordningen og med den vejledning og opkvalificering som man også vil skære ned på det står

i stedet for det her pussenusseri med at man hjælper de ledige og

vi taler om en målgruppe som man da man lavede kontanthjælpsaftalen var enige om

kunne sende ud i virksomhedspraktik og alt muligt fordi de skulle have en særlig hjælp hvorfor er man ikke ærlig når man står på talerstolen og holder sig til det der egentlig

kan man også gøre gøre brug af mentorordningen

sådan set stadig væk mulighed for vi har bare her lagt op til at

det her lovforslag samlet set sparer

jeg nævnte at vi samlet bruger fire milliard kroner på en beskæftigelsesindsats i danmark

fornuftigt at vi også kigger på hvordan vi bruger ressourcerne her er det så vurderet at vi

målgrupperne er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp som har ret og pligt til tilbud om mentorstøtte fordi de ikke er i stand til at deltage i andre aktive tilbud efter beskæftigelseslovgivningen

det hænger da ikke sammen det må ordføreren da indrømme

ud i aktive tilbud i virksomhedspraktik

helt firkantet krav om at den så skal gives hver uge vi siger

en meget præcis definition af hvem det var man ville hjælpe ved at indføre den her ordning der gav indførelsen af mentorstøtteordningen retten og pligten

med kommunen og en mentor det er en af de få gode ting i kontanthjælpsreformen som enhedslisten også roste på det punkt da den blev fremlagt her i salen det er først og fremmest en rettighed til den arbejdsløse om at få særlig hjælp og støtte i indførelsen af ordningen lå en erkendelse af at her har vi en gruppe som netop har særlig brug for det i stedet for den evindelige pisk der ellers smælder ned over de arbejdsløses rygstykker men nu vil man så fjerne denne gode ting hvorfor har forligspartierne ikke lyttet til lo

når der skal spares yderligere i kommunerne undskyld social og arbejdsmarkedscheferne danske handicaporganisationer dansk socialrådgiverforening og diabetesforeningen der alle fremhæver den gode effekt af mentorstøtte og understreger hvor vigtig og nødvendig den er undskyld mig herre bent bøgsted fra dansk folkeparti jeg tror at disse organisationer og deres repræsentanter er noget tættere på hvad virkeligheden er ude i kommunerne end ordføreren er

indhente en uvildig undersøgelse af hvad erfaringerne med mentorordningen egentlig er det er også helt forkert at spare på vejlednings og opkvalificeringsindsatsen der er sikkert meget som vi siger nogle gange er dum aktivering men der er også gode initiativer fra kommunernes side og det er jo først og fremmest det den store gruppe af kontanthjælpsmodtagere har brug for men nedskæringerne på refusionen til kommunerne for den indsats de yder her er jo en voldsom besparelse på fire hundrede million

nødvendige indsats og nøjes med de billigst mulige løsninger men det er desværre også meningen hvis man gør sig den umage at læse lovforslagets bemærkninger

som gratis arbejdskraft lad os nu sætte de ord på som beskriver virkeligheden det sker måske også med den skumle bagtanke at ensidig brug af virksomhedspraktik i forhold til

rummer en dobbelt besparelse nemlig den der opstår når mange af dem ikke er i stand til at gennemføre praktikken med det resultat at så bliver de straffet ved træk i ydelsen denne grove forringelse af de lediges muligheder for at få det fornødne fodfæste på arbejdsmarkedet kommer jo

nemlig genindførelse af to hundrede og fem og tyve timersreglen vi er helt enige med lo socialrådgiverne danske handicaporganisationer med flere om at det blot vil gøre det endnu sværere for en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet jeg vil også tilføje at nedskæringerne på refusionen af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering

den refusionsomlægning af

selve ydelserne som træder i kraft den første januar to tusind og seksten som lo og ftf påpegede da vi behandlede refusionsomlægningen her

omlægning jo bare føre til at kommunerne i endnu højere grad tvinger langtidsarbejdsløse og syge over på de lavest tænkelige ydelser eller over på slet ingen ydelse og det bliver kun værre af det lovforslag vi behandler i dag desværre

det er allerede fremgået besparelsen indgår jo i en finanslovsaftale der har et helt overordnet formål og en klar asocial profil som går ud på

spare på initiativer der kan hjælpe mennesker i bunden af samfundet for at give skattelettelser til dem i toppen enhedslisten stemmer imod

end noget andet land i verden

dobbelt så meget som man gør i sverige nytteværdien af de ekstra milliarder vi bruger er forsvindende lille

lavere skatter og afgifter som ville skabe job til de mennesker man prøver at hjælpe i job med den aktive beskæftigelsesindsats vi bruger fire milliard kroner på den aktive beskæftigelsesindsats alene til dagpenge og kontanthjælpsmodtagere herunder altså mentorstøtte med det her lovforslag ændres minimumskravet for hvor ofte kontanthjælpsmodtagere som ikke kan deltage i andre tilbud skal have kontakt med deres mentor i dag er minimumskravet en gang om ugen i fremtiden vil det være en gang hver anden uge det her lovforslag afskaffer også refusionen af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate og åbenlyst uddannelsesparate på dansk betyder det at kommunerne ikke længere kan få dækket udgifter til alt det som ikke virker det er yderst fornuftigt til sidst sammenlægges rammen for mentorordningen med rammen for aktivindsatsen den nye ramme reduceres med

det er et lille skridt i den rigtige retning i forhold til at reducere udgifterne på området sammenlagt giver

godt støtte

omvendt robin hood model hovedindholdet i det her lovforslag er for mig at se at man fratager udsatte kontanthjælpsmodtagere muligheden for at få mentorhjælp og opkvalificering

det gør man samtidig med at man sænker kontanthjælpsloftet for at presse udsatte kontanthjælpsmodtagere

man presser de ledige på understøttelsen for at de skal søge arbejde

støtten til at finde uddannelse

så kalder man det understøttelse af et mere virksomhedsrettet fokus eller man kalder det målretning af indsatsen det vil sige at man

jeg ærlig talt bedre lide joachim b olsens ærlige meget liberale udgangspunkt

der tilvejebringer en besparelse på fire hundrede million

argumentet for at lave de her besparelser er

positive effekter af en virksomhedsrettet indsats

der ikke er dokumentation for generelle positive effekter af øvrig vejledning

for arbejdsmarked og rekruttering fra to tusind og tolv

der viser hvor mange af de atten til ni og tyve årige kontanthjælpsmodtagere med en tilknyttet mentor der kom i arbejde

sig at hele tredive procent flere af de unge som fik en mentor kom i uddannelse

jeg vil yderligere gøre opmærksom på at der i går i landstingssalen her på christiansborg var en konference der hed kontanthjælp vilkår og muligheder på kanten af arbejdsmarkedet

ikke mindst i forhold til at fastholde mennesker i en relation til arbejdsmarkedet og uddannelsesmarkedet

ikke noget imod virksomhedsrettet indsats og virksomhedsrettet praktik

at kalde besparelser på fire hundrede million kroner for en understøttelse

vi ikke i alternativet kommunerne bliver ramt økonomisk

sidste ende medføre at de bliver nødsaget til at yde en ringere indsats med dårlige værktøjer

til at blive en del af arbejdsmarkedet

flertal bag sig men nu beskæres så

mentorindsatsen jeg har har som sikkert mange af ordførerne også været ude

mange af de kontanthjælpsmodtagere som har haft gavn

ind som en af de ting der gjorde at de følte at de blev set

tiltag der skrues ned

handler om at gøre netop de her mennesker bedre rustet til at komme ind på arbejdsmarkedet igen og det alene for at finde fire hundrede million kr så nogle af os kan få tilskud til rengøring eller eller nye køkkener det synes vi i radikale venstre er en forkert prioritering det er jo helt fair

er befriende at sige det ærligt

vi synes det er en forkert prioritering

med de reforminitiativer lagde op til i den tidligere regering hvor vi ser hvert enkelt menneske

og har som mål

nogle omfattende reformer som vi har gennemført skal lade tiltagene virke og for det andet at

og man så mener

i stedet for at skære dem

radikale venstre også imod

faktisk at komme i job regeringen strammer kravene til beskæftigelse og spænder ben for folk på vej i job

vi hører jo også så tit at det på et tidspunkt vil

at virksomhederne står og mangler arbejdskraft

jo netop er at få løbet flere mennesker ind i de baner der ender i job derfor er svaret netop mere vejledning af de arbejdsløse og vel nok især til de mest udsatte modtagere af kontanthjælp

vi skal tværtimod give mere hjælp mere uddannelse til de borgere der

på samfundets uddannelseskonto det er der perspektiv i men regeringens svar er at forringe den personlige vejledning og besparelser på refusionen når kommunerne sætter ind med opkvalificering det er ikke bare borgerlig politik det er hul i hovedet politik

man skal finde penge til ejerne af de største huse og de flotteste biler skal man jo i gang med at finde dem og de fire hundrede million kroner skifter hænder fra de borgere som er på kanten af arbejdsmarkedet og på bunden af samfundet

på regeringen og de blå partiers sociale profil et præcist billede

i samfundet vi har ikke den opfattelse

i danmark og når vi får øje på nogle områder hvor vi synes der kan spares

vi mener grundlæggende ikke at det der skal til

mere vejledning og flere mentorer for at vi får folk i i arbejde så vi synes at det her

er en god besparelse

målet med ændringerne fra den første januar og seksten at sikre en målretning af beskæftigelsesindsatsen samtidig er det hensigten at understøtte et mere virksomhedsrettet fokus i indsatsen fordi virksomhedsrettede indsatser har den bedste effekt modsat er der ikke dokumentation for generelle positive effekter af øvrig vejledning og opkvalificering ændringerne betyder

det giver kommunerne mulighed for at tilrettelægge tilbuddet mere fleksibelt og prioritere mentorstøtten der hvor effekten er størst derudover afskaffes refusionen af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering af de stærkeste målgrupper hvilket vil styrke kommunernes incitament til at iværksætte virksomhedsrettede tilbud til målgruppen sammenlægningen af rammer

indsatser i øvrigt betyder at kommunerne får mulighed for

der er afstemt efter lokale forhold

er jo at mentorstøtten bliver skåret ned

bliver fjernet hvor i alverden finder ministeren den dokumentation for at det her er et rigtig godt redskab hvor finder ministeren den henne

til ordinær beskæftigelse for

at foretage lokale prioriteringer over for de forskelligartede grupper af ledige de arbejder med bliver de bedst mulige men det ligger klart inden for en samlet

snævrere statslig refusionsramme

at give kommunerne bedre rammer bedre incitamenter bedre muligheder for at vurdere hvilke redskaber de i den konkrete situation

bedst mulige men samtidig med at det sker foretages der jo omfattende omprioriteringer også set i lyset af hele refusionsreformen så kommunerne får friere rammer

spørgsmål hvor er dokumentationen for at virksomhedspraktik eller såkaldt virksomhedsrettet indsats

hvor er dokumentationen for at virksomhedsrettede tilbud er det bedste middel i forhold til den gruppe vi taler om nu

det vil sige at man lovgiver ud i den blå luft så

analysen af erfaringerne med den mentorordning som man nu vil drosle ned findes den det tror jeg ikke den gør jeg kan ikke spørge igen så jeg må bare konkludere medmindre ministeren kan diske op med den undersøgelse

et bevis for at hele den argumentation man bygger op

var det lige præcis de her spørgsmål der blev diskuteret af folk praktikere og eksperter og jeg lagde mærke til at

til alle de borgerlige politikere hvordan kan det være

ikke dukker bare en enkelt fra

at borgerne og organisationerne flytter deres deres arrangementer helt herind for at informere os direkte

kommunerne have ansvaret for det her og vi har lavet en refusionsreform der giver kommunerne de rigtige incitamenter

rum til at gøre de rigtige ting i forhold til den enkelte og det får de blandt andet ved ikke at skulle holde samtaler som måske både de og den enkelte borger finder er meningsløse fordi de

er den virksomhedsrettede indsats der tæller så gælder det om at finde de redskaber der i den enkelte situation er de mest effektive redskaber og det kræver altså at kommunerne også bliver berettiget til at kunne foretage disse konkrete vurderinger

nødt til at stille det simple spørgsmål til beskæftigelsesministeren hvad har regeringen tænkt sig

var det jo sådan at man på beskæftigelsesområdet ingenting havde for den her gruppe ingenting nu vælger regeringen så ikke at barbere det fuldstændig væk men man vælger dog at tage et meget stort beløb er det fordi regeringen gerne vil tilbage til den tilstand der var før eller hvad er

en

den gruppe man går ind og skærer ned på

i vores optik og det var så det vi gjorde mens vi havde regeringsmagten

samfundsøkonomisk afkast på en lang række af de andre budgetter altså både rent menneskeligt

er det en rigtig god idé at investere i mennesker det stik modsatte retning regeringen går i her og jeg kan ikke høre at ministeren siger at der bliver stillet et alternativt redskab til rådighed

ordet

de ældre af vores vælgere jeg var under valgkampen ude at besøge en lang række forskellige plejeboliger

hvor han skriver til de ældre

vore ældre medborgere skal tilbydes gode og trygge rammer for deres alderdom ingen ældre mennesker i danmark bør lide økonomisk nød vi har meget

den ældre generation for og de skal belønnes med en høj folkepension en velfungerende hjemmepleje en effektiv sundhedssektor og og hold så endelig fast et righoldigt udvalg af forskellige boligformer med venlig hilsen

som debatten om det her lovforslag i dag forhåbentlig

et efter min mening ret alvorligt ærinde den lovpakke som vi nu diskuterer er et voldsomt overgreb mod de svageste folkepensionister der bor i ældreboliger og det er samtidig en understregning af at en række af de aftaler der er indgået i forbindelse med finansloven for to tusind og seksten socialt skæve og det er ikke mindst et fatalt svigt fra dansk

beregningstekniske tillæg til huslejen således at boligydelsen fremadrettet beregnes med udgangspunkt i den faktiske husleje og et loft over den støtteberettigede husleje i ældreboliger anvist efter

og tyve der skæres altså over de næste ti år omkring en milliard

er fuldstændig udhulet og konsekvenserne for de ældre bliver sådan set også rimelig hurtigt til at mærke et pensionistægtepar mister

og tyve op til otte tusind kroner om året når pakken er fuldt indfaset og op imod tohundredetusind folkepensionister vil blive ramt af dansk folkepartis venstres de konservatives og liberal alliances forringelser af boligydelsen det er langt hen

som derfor rammes af forringelserne begrundelserne for

de her markante forringelser for de svageste af vores bedsteforældre er slet ikke til stede i lovforslaget for sandheden er at de fattigste pensionister skal betale for at nogle kan købe en billigere luksusbil

få sig en topskattelettelse det er jo det der er sandheden regeringen forsøger at begrunde de lavere boligydelser med at antallet af boligydelsesmodtagere er steget med tretten procent

tusind og et men virkeligheden er jo også den

der rent faktisk modtager boligydelse i to tusind og femten end i to tusind og et

den gennemsnitlige boligydelse per modtager reelt er steget med otte og tyve procent

er sket en modernisering af plejehjemmene i den samme periode så gamle utidssvarende

og det skal de ældre i plejeboligerne nu betale for kritikken er også til at tage og som folketinget har modtaget ældre sagen beder os direkte om ikke at vedtage lovforslaget

elementer får en hård kritik med på vejen herunder også

i lovforslaget ikke er et eneste eksempel på en beregning af konsekvenserne for de ældre i plejeboliger danmarks lejerforeninger kalder det urimeligt og asocialt danmarks almene boliger advarer imod at mange folkepensionister kan ende i en situation hvor man ikke kan betale huslejen danske handicaporganisationer kalder det for uværdigt

det er altså alvorlige ord som den her boligydelsespakke får med på vejen

aftalepartierne har glemt at boligydelsen er en social ydelse

som er målrettet pensionister med høje boligudgifter i forhold til deres indkomst

det er mennesker der hele livet igennem har gjort deres pligt før de har krævet deres ret

konservative finder det rimeligt at de svageste ældre

man hos liberal alliance skåler i champagne over lige præcis det fordelingspolitiske kryds

er rimeligt over for de ældre

dem der bor på plejehjem og

spørgsmål fire og firs almindelig del som er stillet af fru sisse marie welling fra sf at der står at borgere der bor på plejehjem ikke kan modtage boligydelse da plejehjem

omfattet af boligstøtteloven

som føres ud af systemet det andet var at jeg henviste til et plejehjem der var omdannet til plejeboliger jeg ved udmærket godt

at der er nuancer i det det er som om at det

at det er alle der mister otte tusind

den sociale sociale skævhed kommer ind

mere ud af det og så bliver det

er der sekstentusind der mister fyrre kroner om måneden altså det det er bare den der skævhed i det

bor i boliger der er dyrere end hvad deres indkomst svarer til det vil sige at man

at de mennesker der modtager de her ydelser

men ikke desto mindre er slutresultatet jo at man fjerner en milliard kroner

skjule det faktum at man fjerner en milliard kroner

på alt muligt andet og at man forringer

et princip som den tidligere regering

overbelægningen så vi fik i

som jeg nævner her fingeraftryk på finansloven som vi er tilfredse med kunne vi have fået mere ja det kunne vi godt

penge i kassen problemet var bare at den tidligere regering malede et glansbillede af hvordan den økonomiske

færre penge i kassen og dermed så også færre penge

til de rigtig gode ting men boligydelsen er på tapetet i dag og jeg

personer eller husstande fremadrettet får

mere i boligydelse er det så noget man

den daværende sr regering i forvejen investerede i

ude på amager og spørge mange af de ældre som jeg

det passer jo heller ikke som ordføreren siger at der ikke var flere penge og at

var brugt man har bare valgt at bruge dem på noget andet man har valgt at bruge dem på en boligjobordning der ikke

nok arbejdspladser hvis du spørger mig i hvert fald til at opveje

penge på det man har valgt at bruge en masse penge på at lempe registreringsafgiften på biler og i særdeleshed luksusbiler man har valgt at bruge en masse penge på opsparing så man kan dele nogle topskattelettelser ud til

der er ingen der er ærgerlige over hvis der er nogle der skulle ende med at få en hundredkroneseddel mere i boligydelse det som jeg står og argumenterer for er

ældre mennesker skal have tryghed for deres økonomi at de ikke skal rende rundt og være usikre i de sidste år de har tilbage at leve i

usikre på om de kan betale huslejen eller om de har råd til fornøjelser ved siden af

at det forringer boligydelsen så markant at rigtig mange mennesker kommer til at opleve

forringelser i deres indkomst

det er ikke penge som den ældre får men det er nogle penge der bliver lagt oveni og så

det bliver så nedtrappet så det er helt væk i i to tusind og tyve

er prisindekset der styrer reguleringen af boligydelsen og

priserne der skal styre udviklingen

er anvist til en friplejebolig en ældrebolig en almindelig bolig eller en ustøttet privatbolig

der indføres alene for nyanviste personer til friplejeboliger ældreboliger med videre

kun for anvisninger efter to tusind og tyve men hvis vi holder os til at se på det der virkelig betyder noget

det er typisk dem der kun har folkepensionen plus atp

cirka hundrede kroner om måneden

der mister fyrre kroner om måneden der er treogfyrretusind husstande der mister

tredive kroner om måneden og trettentusind husstande der mister to hundrede og otte kroner om måneden titusind husstande

ni tusind fem hundrede husstande der mister tre hundrede og fem og halvfjerds kroner om måneden tolvtusind husstande der mister fire

tolvtusind husstande der mister seks hundrede og tres kroner om

huske at når man kigger på

er ikke omfattet af den her lovgivning det er det er ældreboliger vi snakker om og der er så også førtidspensionister på den gamle ordning der får boligydelse på den nye ordning efter to tusind og tre får førtidspensionister boligsikring og det er heller ikke omfattet af

man bruger de højeste tal til at slynge ud det er det der lyder voldsomst det er også det aviserne

er der tohundredetusind folkepensionister der mister omkring otte tusind om året nej det er der ikke

er differentieret det er ikke sådan at de alle sammen

det er det de bedst og det er det man kan lave mest skræmmekampagne med man glemmer så bare lige det løfte der gives til

snakke med kl og drøfte boligernes pris for de

vi i dansk folkeparti altså ikke bundet os til det her

vi kræve ændringer i reglerne hvis ikke det lykkes

de skal arbejde på at priserne på boligerne

den konsekvens som regeringen selv beskriver der er af at man aftrapper beregningstillægget og at det forsvinder

at den skønner at cirka ethundrede og toogtredivetusind pensionister i gennemsnit vil miste tre tusind syv hundrede og firs kroner om året efter skat det er da en forringelse er det ikke eller

ikke nogen forringelser i det her lovforslag over for de ældre

jeg var lidt utydeligt i ordførerens indlæg jeg havde troet at man skulle stå og

et beløb i boligydelsen

nævnte jeg at der var ni tusind fem hundrede og fyrre husstande der mistede og fem og halvfjerds kroner

to hundrede kroner om året selvfølgelig ikke det men fordi de er modstandere af alle de forringelser der ligger i det

enhedslisten stemmer også imod med de samme begrundelser og det er der sikkert også andre partier der gør så har

at fjerne de klare forringelser der er i det her lovforslag

vil dansk folkeparti benytte sig af det flertal

den samme fornemmelse af hvad der er socialt og hvad der ikke er socialt og derfor bliver jeg nødt til at spørge om det her

falder inden for herre bent bøgsteds topti over sociale forslag bare for at komme med

og treogfirstusind der mister noget i den her forbindelse og jeg nævnte også tallene

ældreområdet så det er jo ikke

et lovforslag vi er vildt begejstret for

af finanslovsordførerne

jo ikke når man indgår en aftale om en finanslov så står man ved

tager ansvar for noget som helst så tager vi ansvar for den her finanslov og kommer med i de aftaler der bliver lavet det er både på godt og ondt ja det er det og så får vi at vide

og toogtredivetusind pensionister der i gennemsnit mister tre tusind syv hundrede og firs kroner om året synes herre bent bøgsted så ikke

alvorlig forringelse for dem der ikke har for meget i forvejen jeg har også rejst rundt med dansk folkeparti folketingskandidater i valgkampen og hørt på at vi

og toogtredivetusind er det ikke en ret stor gruppe tre tusind syv

samme situation som her hvor det betød at en finanslov

klart fra enhedslisten at det gjorde man i hvert fald ikke man vælter ikke en regering det er den samme situation her hvis ikke

vælte det ved herre christian juhl udmærket godt

herre christian juhl hvis man sidder som

enhedslisten var lige begejstret for

da tog enhedslisten

ansvar for noget men man væltede jo ikke den tidligere regering det gør dansk

selvfølgelig heller ikke her nu har vi indgået

finanslovsaftale og så står vi ikke her på talerstolen

som sagt er vi ikke glade for det her det er også derfor vi har

den aftale at hvis ikke regeringen

man snakke om hvad den tidligere regering har gjort

som nu skal have taget penge op af lommen

ville bruge deres stemmer til så siger ordføreren at han ikke er begejstret

men kan ordføreren bare bekræfte at hvis dansk folkeparti havde haft mandsmodet til det

det her skal ud af forslaget

i den her forbindelse aftalt en boligydelsespakke hvori vi har sikret at der er treoghalvfemstusind husstande der får mere i ydelse så er der en række husstande der får mindre ja og jeg nævner igen der er sekstentusinde og ethundrede og tyve der får fyrre kroner mindre om måneden

tredive kroner mindre om måneden der er trettentusinde og firs der får to hundrede og otte kroner mindre om måneden der er titusinde og

og fyrre der får tre hundrede og fem og halvfjerds kroner mindre om måneden jamen

har jeg ikke lagt skjul på

men herre pelle dragsted vil jo ikke snakke om at

aldrig nogen sinde tage noget

her

om en ting det handler om nedskæringer og besparelser

til at give nogle skattelettelser til andre

er svagest eller eller hvad kunne dansk folkeparti ikke bare

at regeringen skal tale med kl om

hænger det jo sammen vi har jo kunnet se eksempler på at

en boligydelse betyder det ikke så meget man skruer bare prisen

det der sker

dansk folkeparti som siger at de vil gøre noget for de gamle i danmark og det man gør for de gamle er jo

at skære ned i de ydelser som de ældre

måske at få sat nogle

finansloven det er det der er kommet ud af det løfte

er

det absolut største parti ved valget tilbage i juni blandt de borgerlige partier man er endda meget bevidst om det da man siger at man ikke vil gå i regering fordi man

store mærkesager siden det blev stiftet i midten af nitten halvfemserne har været ældrepolitikken og trygheden for ældre mennesker

vi står med det resultat i dag at der er så markante forringelser for så mange af de allersvageste ældre

b c lige pludselig er blevet

nu mister alle pensionister otte tusind

i den forbindelse har vi sikret at de svageste ældre

er blevet for dyre og det er det der skal ændres på

prisleje hvad huslejen angår det er det

forringer boligydelserne markant og at langt de fleste ældre vil opleve en betydelig usikkerhed utryghed og rigtig mange vil opleve at deres

set enkelt nok at forstå men kan herre bent bøgsted ikke bare

bare er ældremilliarden som den tidligere regering og enhedslisten blev enige om opvejer de her markante forringelser

hvis det her lovforslag bliver vedtaget

fra folkepensionisterne i danmark haps og de går så blandt andet til at det bliver billigere at købe store biler

så var det jo stoppet med forhandlingerne om finansloven

har nogle gode spørgsmål til finanslovsdebatten

at man kan begå to så klokkeklare løftebrud på to på hinanden følgende arbejdsdage i folketinget

i hvert fald ikke når jeg siger er tale om løftebrud han snakker bare videre derudaf at det ved man

synes

heller ikke læst finansordføreren for dansk folkepartis ret hårde kritik af finansministeren i dagens udgave af børsen men det er så en hel anden side

jeg godt lige vil dykke ned i er finanslovsaftalen som dette jo er en udmøntning af når man læser den kan man se hvor lang tid den her aftale skal løbe over men der er en ting som på ingen

måde fremgår og det er hvordan pengene

kommer ud af den her aftale skal bruges i overslagsårene altså fra

jeg ved da i hvert fald fra de mange forhandlinger som jeg har haft igennem tiden

at det fremgår noget som helst sted at dansk folkeparti har sikret sig

regeringen skal tale med kommunerne og det må også være i kommunernes interesse

på hvad boligerne koster i de forskellige steder af landet

kan ikke være i kommunernes interesse at man bliver ved med at sætte priserne op på boliger og

det vil være helt naturligt at sige at nu er man nødt til at

boligforeningerne og byggeselskaberne der bygger

priserne højere op fordi der kommer en boligydelse

lovforslaget indeholder fire elementer den årlige regulering af beløbsgrænserne for boligydelse skal følge forbrugerpriserne ligesom det i dag er tilfældet med boligsikringen derudover skal det beregningstekniske tillæg til huslejen gradvis afskaffes og i stedet

som kan indgå i beregningen af boligydelse for personer i ældreboliger loftet indføres alene for nyanviste personer til ældreboliger efter to tusind og tyve

også i lovforslaget at kravet til egenbetaling gradvis lempes fra sekstentusind

kroner årligt dermed målretter vi også boligydelsen til pensionister med de laveste

boligydelse til pensionister vil fortsat være mere gunstige end reglerne for boligsikring det ændrer den her aftale og det her lovforslag ikke på besparelserne er målrettet folkepensionister med forholdsvis høj indkomst mens vi sænker egenbetalingen så pensionister med de laveste indkomster får adgang til mere i boligydelse

at forskellen mellem boligydelse og boligsikring år for år bliver større

boligydelsen skal selvfølgelig beregnes

betaler og ikke af et fiktivt beløb samlet set finder venstre at det her er en fornuftig og afbalanceret målretning af boligydelser

ældrebolig på op til syv tusind kroner om måneden

få kommunerne til at bygge nogle boliger der er billigere

for ældre og alle de der ting men hvordan vil han få

en interesse i at vi bygger boliger de ældre også er i stand til at betale

tænke anderledes end man måske har gjort igennem en årrække hvor man kan sige at det offentlige

begrænsninger eller noget incitament til at bygge langt billigere boliger

man kan bygge billigere ældreboliger end man gør kommunerne gør alt hvad de kan netop for også at sige at det skal være til en ordentlig pris boligforeningerne gør hvad de kan alle gør jo hvad de kan for at priserne bliver holdt nede på et ordentligt niveau for ellers kan de ikke lejes ud

hos folkepensionisterne

svare på vegne af dansk folkeparti der inden valget for seks måneder siden fortalte de danske folkepensionister at man ved den første finanslov ville spare i hundredvis af millioner kroner ville tage af deres boligydelse sagde man det en eneste gang under valgkampen gav man de danske folkepensionister en eneste chance for at vælge at sige at det ønskede de ikke ved at stemme på andre partier end dem der dannede

er

jo også prioriteret lettelser i afgifter

prioriteret lettelser i grundskylden der især kommer de rigeste husejere på de dyreste adresser til gode

milliarder af kroner i lettelser for erhvervslivet i øvrigt så vil ordføreren gerne bekræfte at det her

sådan at underdanmark nemlig hundredetusindvis af pensionister

fem og tyve ifølge regeringens egne tal

med næsten en milliard kroner til overdanmarks skattelettelser og går vi frem til

man tager fra folkepensionisterne i underdanmark

man beregner selve boligydelsen de ting har vi nu lagt ind i et lovforslag så er det jo rigtigt at vi i forbindelse med

skjul på og det er også foregået i forbindelse med med indgåelsen

er

at det gjorde vi med rette det er jo fint at man skaffer en ældrecheck som man gjorde dengang man skaffer en værdighedsmilliard al ære og respekt for det men

med den anden hånd stemmer for stramning af kommunernes økonomi som man har gjort flere gange siden to tusind og ni med alvorlige konsekvenser for ældreplejen ude i kommunerne

man gjorde senest i sidste uge hvor dansk folkeparti kunne have forhindret et voldsomt tyveri fra kommunerne af mere end syv milliard kroner i kraft af et krav om at alle kommuner skal spare en procent

markerer dansk folkepartis endelige forvandling fra de ældres især de mest udsatte ældres parti til et ganske almindeligt borgerligt nedskæringsparti det er et hamrende asocialt forslag vi behandler boligydelsen er en solidarisk ordning der sikrer at pensionister kan blive boende i deres egen bolig og at de mest udsatte dem med særlige behov på grund af handicap eller væsentlig funktionsnedsættelse kan få en værdig tidssvarende bolig som de aldrig ville få råd til hvis de selv skulle betale det hele

procent af de udbetalte beløb i boligydelse til husstande med lav eller meget lav indkomst

ikke kun de treoghalvfemstusind cirka tredive procent af alle udbetalte beløb vedrører pensionister med særlige behov nemlig den gruppe der bor i ældre og plejeboliger alle pensionister bliver ramt på sigt også selv om der på en kortere horisont er en lille lettelse til dem med de meget lave huslejer på et tidspunkt

men to grupper bliver ramt særlig hårdt på det mellemlange sigt og det korte sigt den ene er pensionister i almene lejeboliger der bliver ramt af at beregningstillægget aftrappes og forsvinder mange pensionister i almindelige lejeboliger vil simpelt hen få mindre at leve for regeringen skønner selv at cirka

og toogtredivetusind pensionister gennemsnitligt mister tre tusind syv hundrede og firs kroner efter skat

men det er mange penge for en pensionist

ikke har ret meget andet end folkepensionen at leve for

gruppe ældre der i fremtiden får anvist ældreboliger af kommunen ud over dårligere regulering af boligydelsen og udfasning af beregningstillægget rammes de hårdt af at der indføres et loft over boligydelsen i disse

og indrettet så de modsvarer beboernes særlige behov det er en gruppe mennesker som ikke har mulighed for at forsvare sig selv de kan godt sige nej med henvisning til at de ikke har råd men hvad hjælper det hvor skal de så bo med de behov de har regeringen har ikke præsenteret de fulde konsekvenser af det her lovforslag vi har stillet spørgsmål og det skal nok blive gravet frem men ældre sagen har beregnet at der for en nyindflyttet i en ældrebolig i

hvor loftet træder i kraft kan være tale om et tab på cirka otte tusind to hundrede

at mærke om en pensionist med en meget beskeden supplerende indkomst på attentusind kroner om året og en ikke ualmindelig husleje i en ældrebolig på syv tusind kroner om måneden

det er jo i sig selv ynkeligt at et parti der kalder sig de ældres parti overhovedet kan drømme om at medvirke til den slags men endnu mere ynkelige

er da de undskyldninger man finder frem til lejligheden der bliver henvist til at boligydelsen i dag har en bedre regulering end boligsikringen ja det har folketinget vedtaget med åbne øjne fordi de fleste indtil nu har ment at de ældre skal have væsentlig bedre vilkår end andre lejere det handler om respekt og rimelighed over for mennesker der har knoklet hele livet for at skabe det samfund vi har men nu skal der åbenbart harmoniseres nedad der bliver henvist til at lavere boligydelse skal stimulere kommunerne til at bygge nogle billigere ældreboliger hvorfor i alverden skulle det dog hjælpe på kommunernes muligheder for at gøre det at man tager nogle penge fra de mennesker der skal bo i ældreboligerne nej der er

kan skabes råderum til skattelettelser

som de rige der bor i de dyre huse på de dyre adresser vil få størst glæde af og som yderligere vil øge uligheden mellem ejere

at hvis dansk folkeparti stemmer for det her lovforslag så kan vi med fuld ret sige at så bærer

for at stemme denne grimme forringelse over for landets pensionister igennem for der er et andet flertal de kan benytte sig af

de øvrige overførselsindkomster og dem der modtager boligydelse men jeg tror at ordføreren

godt ved at det skal være en harmonisering opad og hvad angår de halvfemstusind så fremgår det

klar over at der er en gruppe der får lidt mere men som jeg sagde i min ordførertale

at boligydelsen ændres således at den reguleres med forbrugerpriserne og ikke lønudviklingen sådan skal det naturligvis være når man nu har valgt at yde støtte til et bestemt forbrug så skal støtten naturligvis være koblet op på udviklingen i prisen på det forbrug man vil støtte det er også et princip som den tidligere regering valgte at følge da man ændrede i satsreguleringen således at overførselsindkomsterne blev reguleret med prisudviklingen og ikke med lønudviklingen

den tidligere regering var fornuftigt nu er det åbenbart en kæmpe katastrofe at man benytter sig af det fuldstændig samme princip

beregnes boligydelsen som forskellen mellem på den ene side fem og halvfjerds procent af den årlige boligudgift med et tillæg på

kroner og på den anden side to og tyve en halv procent af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på

det er også fornuftigt boligydelsen bør naturligvis beregnes på baggrund af den faktiske husleje og ikke på baggrund af en husleje

som kan indgå i beregningen af boligydelse for personer i ældreboliger svarende til loftet i anden lejebolig denne del af lovforslaget får først virkning fra to tusind og en og tyve og kun for nyanviste personer det synes vi også er fornuftigt

når man støtter en bestemt form for forbrug så stiger priserne også på det man ønsker at

så er der den sidste del af lovforslaget som jo

pensionister vil modtage en højere boligydelse altså tooghalvfemstusinde og syvhundrede og tyve husstande vil få øget deres disponible indkomst med i gennemsnit tolv tyve kroner det er de pensionister

den laveste indkomst

så vil jeg gerne sige til sidst

har været vidne til et mageløst mageløst hykleri fra flere

enhedslisten som mente at dansk folkeparti skulle vælte regeringen på baggrund af det her specifikke lovforslag de skulle simpelt

imod det eneste enhedslisten kunne mande sig op til var at råbe og skrige uden for forhandlingslokalet det var ikke kønt at

socialdemokraterne jeg vil godt indgå et væddemål

det her lovforslag de kommer ikke til at rulle det tilbage

folketingsvalg men når de engang kommer til magten og det gør de jo nok engang sådan rent statistisk så ruller de ikke det her tilbage det vil jeg godt vædde

og nu for det er grundlæggende et fornuftigt lovforslag

man tager nogle uhensigtsmæssigheder ud af

eller andre af de fattigste grupper i danmark så inviterer

i snapstinget det er forskellen det er rigtigt at regeringen gennemførte ting blandt

når den slags lå i udkastet

corydon meddelte vi på det første møde

de glemme alt om det skulle ud og så kunne vi at forhandle

parti et parti som man simpelt hen ikke kan føre politik med hvis man ønsker at føre en ansvarlig økonomisk politik det er dansk folkeparti ikke selv om vi har mange uenigheder med dansk folkeparti

er dansk folkeparti faktisk et parti som kan gå ind og tage ansvar for det her lands økonomiske udvikling og sikre at der er balance mellem indtægter og udgifter

vil jeg gerne kvittere for men det er enhedslisten ikke

som har betalt for din sportsudøvelse og en masse andre ting

op at man betaler nogle skatter ind og så bliver pengene

fordelt der er ikke nogen sammenhæng mellem hvad man har ydet

det er der jo ikke sandheden er jo den at der var kæmpestore underskud på de offentlige finanser som også var opbygget under under den generation som herre pelle dragsted taler om

det er jo ikke ordførerens parti der har skullet betale den store pris man jo gået sejrrigt ud af de her

man kunne stå oppe i liberal alliances gruppeværelse og drikke champagne

skåle for lavere bilafgifter og alt muligt andet når det er sagt er det

ignorerer nogle af de høringssvar der er kommet i forbindelse

ældre har mulighed for at bo i dem når man når den alder

at vi har fået en sejr i finansloven det synes vi også selv vi har vi synes det var et godt resultat men de penge som var til rådighed på finansloven er blevet fordelt efter partiernes størrelse og der har dansk folkeparti også fået det der tilkom

dansk folkeparti som et parti der ikke har fået noget

fast i at enhedslisten er et gennemført uansvarligt parti

har ikke medvirket til nogen af de reformer som har bragt balance på de offentlige finanser de medvirker aldrig til reformer der øger væksten og beskæftigelsen i danmark de vil gerne bruge penge og dele penge ud det

mestrer man i enhedslisten men at tage ansvar for dansk økonomi og føre en ansvarlig økonomisk politik

at det er vælgerne der afgør hvilke partier der er ansvarlige men hvis man vil gavne de rige

i tre finanslove under den tidligere regering at vi utallige gange

forslag der forbedrede vilkårene for den brede befolkning men at vi også altid har stillet forslag om finansieringen for eksempel ved at rulle nogle af de skattelettelser tilbage som ordførerens parti har været med til så vil ordføreren gerne bekræfte at det simpelt hen

at enhedslisten aldrig stiller forslag om at finansiere de goder vi mener den brede

altid gerne tage penge fra fordi man åbenbart har en eller anden tro på at man bare kan tage og tage og tage fra folk og så bliver vi bare på magisk vis rigere alle sammen det er enhedslisten bare de eneste der tror på på

kan ikke finde nogen som helst dokumentation i den økonomiske litteratur for at det skulle være rigtigt så ja enhedslisten vil gerne tage fra

og give til andre mennesker det skal i have

og som de borgerlige partier i øvrigt står for nu også dansk folkeparti det skal vi bare lige

ordføreren mener at det er ansvarligt at tage penge fra pensionisterne og give til overdanmark enhedslisten mener at det et dybt uansvarligt kan vi ikke bare blive enige om

betaler topskat herunder skolelærere sygeplejersker og andre

helt almindelige lønindkomster og så vil jeg også gerne sige

dygtige til noget og det synes jeg ikke skal straffes det synes jeg er rigtig dumt

indføres et loft over den støtteberettigede husleje i ældreboliger svarende til loftet i anden lejebolig og endelig at der gradvist sker en lempelse

er i er i vores øjne en underminering i forhold til formålet med boligydelsen som som vi mener skal fungere som en hånd under de pensionister og førtidspensionister som har en høj boligudgift i forhold til deres indkomst vi mener at forslaget rammer en gruppe af de svageste ældre som bor i dyre ældreboliger og som ikke uden videre har mulighed for at flytte til en billigere bolig eller kan vælge at blive boende i eget hjem

ville foretrække de har ofte særlige

som er grunden til at de i første omgang bliver anvist til en ældrebolig og som også er årsagen til at ældreboliger må indrettes med særlige hensyn

i for eksempel almindelige familieboliger der har i de seneste år været rigtig stor fokus på ældreboligpolitikken og vilkårene for pensionister og førtidspensionister er noget der ligger danskerne meget på sinde og det er også derfor

vi ser at de her forringelser rammer socialt skævt og sætter kommunerne i en endnu mere vanskelig situation i forhold til at finde egnede boliger

de fattigste ældre i ældre og plejeboliger som rammes hårdest hermed det er ofte dem som har en beskeden pensionsopsparing og som allerede i dag nogle steder modtager særlige tillæg fra kommunen fordi de ikke kan betale huslejen når de flytter i den plejebolig som de har behov for

det allerede nu vanskeligt at finde og bygge billigere ældreboliger da det i sagens natur er en boligform som har visse tilgængelighedskrav og derfor ofte er dyrere

skal det påpeges at det ikke er muligt for kommunerne at sænke huslejeniveauet for eksisterende byggeri

en række lovkrav til boligbyggeri som begrænser kommunernes mulighed for at bygge billigt så for de ældre som allerede bor i en ældre eller plejebolig vil den her incitamentstænkning kun betyde et forringet rådighedsbeløb og kommunernes mulighed for at finde egnede boliger for berørte borgere må forventes at blive betydelig sværere vi anerkender at er behov for at øge andelen af almene

og ældreboliger men at sænke boligstøtten

løser ikke problemet men giver bare kommunerne flere forhindringer vi mener at staten

burde støtte op om kommunerne ved at give dem bedre rammer for at bygge billigere boliger

skal bruges til at finansiere og det har vi jo været inde på finanslovens skattelettelser for boligejere gennem blandt andet fastfrysning af grundskylden som først og fremmest kommer de mest velstillede borgere til gode det giver i vores verden

vi synes at det er fair at regulere efter pris det er også klart at vi kan tage politiske initiativer sammen for at

men det her handler i meget høj grad om

det synes vi i udgangspunktet er lidt specielt

side også gerne afvente og høre ministerens kommentarer og også tage processen i udvalget inden

jeg har selvfølgelig også noteret mig kritikken i høringssvarene særlig er jeg lidt bekymret over høringssvaret fra danske handicaporganisationer om hvordan

stilles så det håber jeg at ministeren kan skabe klarhed om og at vi kan få klarhed i udvalgsbehandlingen om det men i udgangspunktet har vi det sådan at

er en spændende ny alliance i dansk politik jeg vil sige det på den måde at jeg er mere overrasket over dansk folkepartis linje i den her sag end

for nogle år siden da var det radikale venstre også tilhænger af det

får lidt mindre nu kunne det være sådan at de radikale på et tidspunkt faktisk mente at nogle af de her grupper som er nogle af de fattigste grupper i danmark skulle have lidt mere at leve for og ikke

altså ikke er helt sådan det fungerer at man altså godt som parti kan sige her er vores smertegrænse det skal bare ud og så forhandler vi videre

om satserne og reguleringen af dem

grove indgreb nemlig at man afskaffer det beregningstekniske tillæg og konsekvenserne har jeg nævnt i min ordførertaler i det omfang vi kender dem i hvert fald gennemsnitligt og så handler det jo om loftet over den husleje der kan gives tilskud til i ældreboliger

de radikale foretager det samme valg som dansk folkeparti har foretaget nemlig

for de samme midler som regeringen prioriterer til helt andre ting men jeg skal forholde mig til om jeg synes det er fair at

stilles beregningsgrundlag på beregningsgrundlag på samme måde som andre grupper på overførselsindkomster og det synes vi i udgangspunktet i radikale venstre og så må vi se hvilke svar vi får

om pengene gik til uddannelse er der ikke mere socialt retfærdige steder som man kunne tage pengene

mener vi har jo set oppe i thisted hvordan man laver billigere boliger der bor folk i telte

alliance de konservative kunne dårligt være i deres konservative kroppe og dansk folkeparti sneg sig langs fodpanelerne ud af festlokalet

ældre sagen skriver til os at loven vil have en række urimelige virkninger

vil opleve betydelige fald i boligydelsen og dermed i deres i forvejen meget lave rådighedsbeløb danske handicaporganisationer anfører at mange førtidspensionister ved overgangen til folkepension får væsentlig færre penge og med den her forringelse vil de måske ikke være i stand til at blive boende

ja de traditionelle borgerlige partier kender vi jo så udmærket på deres asociale profil og de prøver ikke engang at holde en maske op for ansigtet

at skille sig lidt ud fra de andre partier på højrefløjen det sker jo ofte med sukkersøde ord om de ældre og om folk med få penge derfor må vi da sige at den her lov med støtten fra dansk folkeparti er et løftebrud der giver udslag på richterskalaen

den her lov vil flytte millioner fra lejere med små indkomster til ejere af især store huse pensionister skal så åbenbart betale

det synes vi er en usædvanlig dårlig idé og fordelingspolitik når det

støtteniveau og som ikke er særlig målrettede i forhold til støttemodtagerens indkomst forslaget skal ses i sammenhæng med at de samlede udgifter til boligydelse har udvist en realvækst på cirka tretten procent siden to tusind og et og i dag udgør cirka ti milliard kroner lovforslaget indeholder derfor følgende ændringer en ændret regulering af beløbsgrænser for boligydelse så den årlige regulering følger forbrugerpriserne ligesom det er tilfældet for boligsikring en gradvis afskaffelse af det beregningstekniske tillæg til huslejen så boligydelse fremadrettet beregnes med udgangspunkt i den faktiske

indførelse af et loft over den støtteberettigede husleje i ældreboliger loftet indføres alene for nyanviste personer til ældreboliger efter

og tyve og så en gradvis lempelse af kravet til egenbetaling samlet indebærer lovforslaget en styrkelse af de offentlige finanser efter skat og tilbageløb med cirka halvfems million kroner i

og seksten voksende til cirka fire hundrede og firs million

at reglerne for boligydelse fortsat vil være mere gunstige end reglerne for boligsikring ændringen i ydelsen per husstand vil for de fleste modtageres vedkommende være relativt beskeden og ændringen bliver indfaset over en årrække frem

reduktionen af egenbetaling bidrager desuden til at sikre at de økonomisk dårligst stillede pensionister kun i mindre omfang berøres af de ændrede regler og samtidig skal indførelsen af et loft over den støtteberettigede husleje understøtte at kommuner og bygherrer har fokus på at ældreboliger opføres omkostningseffektivt og drives effektivt jeg takker for indlæggene i dag

vi taler om mennesker som for langt de flestes vedkommende har arbejdet hele deres liv bidraget til danske samfund er det god fornuftig politik at gøre de mennesker fattigere

er jo konsekvensen af det lovforslag vi behandler i

så kommer til at svare til nogle andre ydelser

af danmarks fattigste grupper at de har færre penge at leve for så enkelt er det det er det som det her lovforslag handler om alt det andet er bare bureaukratisk sniksnak det er penge op af lommerne på folkepensionisterne punktum

egentlig spørge ministeren om noget for vi hørte jo

ordfører sige før at man blev nødt til at støtte det her for ellers måtte man jo vælte regeringen

sådan at hvis ikke dansk folkeparti støttede det her

for at

og toogtredivetusind pensionister der i gennemsnit mister cirka tre tusind syv hundrede kroner om året efter skat vil ministeren

tusindvis af nulevende pensionister vil ministeren være så sød og venlig og bekræfte at det er rigtigt hvad

er de ældre der har en lav indkomst og en høj husleje

dem der har både en lav indkomst og en lavere husleje men dem der bliver ramt hårdest af det her

dem der har en lav indkomst og en høj husleje det vil sige også dem der bor i de dyreste og de mest nyopførte ældreboliger vil ministeren ikke bare

til rådighed for den her nye gruppe mennesker

som har oplevet så markant en forringelse af

i det har den her regering jo besluttet at man ikke

tager en beslutning vi tager penge fra jer ja det er rigtigt

det jeg vil spørge om er hvilke af partierne i det her forlig

har efter ministerens opfattelse givet ordentlig oplysning til pensionisterne under valgkampen nemlig at man ville komme og tage penge fra dem og at man ville ændre på deres tilskudsmuligheder til boligudgiften hvilke af de partier venstre konservative dansk folkeparti liberal alliance og nu også radikale venstre har i valgkampen sagt ja det vil vi gøre når vi engang kommer

har ministerens eget parti orienteret pensionisterne om det her ikke om alt det sniksnak som han fortalte om før men om der bliver taget penge fra deres regulering af boligydelsen

ikke alt det der akademiske snak men

venstre til at komme på andre tanker

danmark er der brug for et bredt samarbejde på udlændingeområdet

at vi kan følge med og få integrationen til at virke

jeg også glad for at der ligger en bred aftale om vilkårene for statsborgerskab til grund for det lovforslag vi skal behandle i

en aftale der sikrer ro om de krav der knytter sig til at opnå dansk statsborgerskab

vi skylder de medborgere som knokler for at blive danske statsborgere i socialdemokratiet håber vi at når man vælger at leve sit liv i danmark så søger

og religioner man skal ikke leve på en speciel eller en bestemt måde for at være dansk statsborger forskellighed gør vores fællesskab rigere men man skal ville vores fællesskab hvor vi møder hinanden med forventninger bidrager og griber hinanden

hvor vi taler sammen på dansk på dansk i skolen på arbejdspladserne

demokratiske debat vi synes at det

overholde landets love kende til samfundets indretning og de demokratiske institutioner og beherske det danske sprog så man kan deltage aktivt i de fællesskaber man indgår i

vi mener at et fælles sprog og kultur spiller en vigtig rolle for det gør fælles samtale mulig og skaber samhørighed på tværs af etniske geografiske religiøse og sociale skel med lovforslaget her indfører vi en ny indfødsretsprøve indfødsretsprøven afløser den nuværende medborgerskabsprøve fremover skal man svare rigtigt på to og tredive af fyrre spørgsmål

tredive spørgsmål og fremover vil der blive lagt større vægt på dansk kultur og historie

set er et fint udgangspunkt meget mere kan man ikke sige på

til grund for prøven

jeg hørt følgende kritik fremført kan det virkelig være rigtigt at unge der er født og opvokset i danmark unge der har gået i dansk skole og ser danmark som

eget land skal bestå en prøve for at bevise deres danskhed er de måske ikke lige så danske som alle os andre jo de er jo lige så danske som alle os andre men ikke i grundlovens forstand det vil sige at rent juridisk er de jo ikke danske statsborgere

være dansk statsborger med de rettigheder der følger med indebærer det at man skal bestå en indfødsretsprøve i mine øjne er der ikke noget problem i at skulle bestå en indfødsretsprøve da der er mange facetter i det danske samfund

set kræver en prøve det er simpel ret og pligt jeg er som sagt glad for at der er skabt bred politisk enighed om vilkårene for statsborgerskab der ligger nu et fint udgangspunkt for en indfødsretsprøve

jeg godt tænke mig at spørge tror socialdemokraternes ordfører

prøve vil gøre det sværere for mennesker som ikke har lang uddannelse bag sig

og derfor synes vi ikke der er noget galt i at man selvfølgelig skal læse op på det pågældende lands det vil sige i

det gør en mere dansk at man ved hvornår island løsrev sig fra danmark

en mere dansk end dem der ikke ved det

læser op på nogle ting og lærer dem udenad

efterfølgende det kan jeg ikke men alligevel læste

kunne komme videre i det her samfund og der bliver jo stillet mange krav der bliver jo stillet krav

en del af det danske samfund

de ikke kan få statsborgerskab på grund af de mange strammere krav som

tættere på vores samfund eller er det

af her i det høje ting

godt opsummere i to tusind og tretten indgik den socialdemokratisk ledede regering sammen med enhedslisten en aftale om indfødsret som betød betydelige lempelser betydelige lempelser blandt andet med hensyn til sprogkrav og indfødsretsprøve og derfor stemte vi imod

og er gået med i den nye aftale

om en ny indfødsretsprøve er der sket en betydelig forbedring i forhold til de krav

om viden om dansk kultur

som fremmede i forhold til

at de får en viden om hvordan danmark hænger sammen og en viden oppebæres ved at man forstår dansk kultur og dansk historie

vores kulturelle bagage danner i høj grad rammen for den måde vi lever på

at folk der gerne vil være statsborgere

nogle nødvendige krav til sådan at den der vil være dansk statsborger også ved noget om danmark

vi laver den her indfødsretsprøve

muligheder at vælge mellem

og så er fem af spørgsmålene

at det angår

tiden resten vil knytte sig til en lærebog i virkeligheden vil prøven foregå som for eksempel en niende klasseeksamen man forbereder sig

ukendt stof men netop

som turde være bekendt

professortest i paratviden hvor man nærmest skal kunne rejse sig op om natten og svare på

kommer en ordentlig prøve statsborgerskabet er belønning

ordentlig integration og en del af integrationen består i at man ved noget om dansk kultur og om danmarks historie

nok så vigtigt at vi ikke har stavnsbåndet i

at man tager stilling til det forhold

årstal hvor det er den saglige principielle problemstilling som er afgørende

er det afgørende men det er det forhold at kvinder har valgret så jeg synes

forklare hvad det vil sige at

og ikke kommer videre men grundtvig fortsatte har for

når vi giver statsborgerskab til

så vil vi gerne undersøge om pågældende nu også har for modersmålet øre altså kan det danske sprog og har for fædrelandet ild se det kan være lidt svært sådan at kontrollere

brænder for danmark men en ting man i hvert fald kan kontrollere

personen ved noget om danmark interesserer sig for danmark interesserer sig for aktuelle samfundsmæssige spørgsmål det er vigtigt men også interesserer sig for

man kan godt tage nogle af de spørgsmål som har været i indfødsretsprøven og grine lidt af dem og sige kan

hvornår stavnsbåndet blev ophævet det

jo selvfølgelig kan man det men fælles for de spørgsmål vi stiller er at det er spørgsmål som rigtig mange danskere kan svare på og spørgsmål som stort set ingen svenskere eller nordmænd eller tyskere eller australiere kan svare på

det er spørgsmål der relaterer sig til danmark og til vores kultur og vores historie jeg kan i øvrigt også godt svare på det spørgsmål som den socialdemokratiske ordfører stillede

socialdemokraterne stillede ud over at vi har en fælles historie

har vi jo også et fælles sprog

her skærpede krav hvor en af lytterne ringede ind og egentlig

det sådan meget snusfornuftigt det ville da være lidt pudsigt

tenerife og så fandt ud af at der var en anden dansker

det har han jo fuldstændig ret i selvfølgelig er det vigtigt at vi har vores fælles sprog

men vi har én ting der binder os sammen som folk og det er vores fælles sprog det vi gør i dag er at vi udmønter den aftale som

en bred politisk aftale med deltagelse af både socialdemokraterne dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti og så selvfølgelig regeringspartiet

i cirkulæreform men det vi gør nu er at vi giver

ministeren bemyndigelse til at udforme en

spørgsmålsliste en ny statsborgerskabsprøve

som så kommer til at hedde en indfødsretsprøve hvor der skal være fyrre spørgsmål

altså der er flere forskellige valgmuligheder og så er der jo altså også lærebogsmateriale det er lidt som hvis man skal til køreprøve så er der en teoribog som man kan tæske igennem så man kan svare på spørgsmålene til

også være nogle aktuelle spørgsmål som man skal svare på og som man kan svare på

lille smule med i samfundsdebatten så

rimelige og fornuftige krav at stille

socialdemokraterne for at det er lykkedes at indgå en bred aftale det her område har

slingrekurs så har der siddet én regering og så kom der en anden regering og så skiftede man alting og så kom vi til igen og så skifter

vi alting nu ved vi at hvis der på et tidspunkt og

helt udelukkes kommer en socialdemokratisk regering igen

her område ikke skulle kastes ud i endnu en stor omvæltning men vi har de regler som vi har og de vil forhåbentlig fortsætte

regering om at afskaffe den og indføre

statsborgerskabsprøve i enhedslisten mener vi

set slet ikke at det giver mening at afholde

det er langt ude at forestille sig at danskhed kan sættes

heller ikke nogen tvivl om at de ansøgere som ikke er vant til at gå i skole og lære udenad vil have markant sværere ved at bestå den her test end de ansøgere som er vant til at gå i skole og læse bøger og lære udenad

så alligevel siger at den statsborgerskabsprøve som vi har i dag er noget mere rimelig end den som højrefløjen og socialdemokraterne

det jo fordi man vil vende tilbage til de der dybt irrelevante historiske spørgsmål

som ikke på stående fod kan fortælle at det var storbritannien der stod for bombardementet i atten hundrede og syv eller at tycho brahe hverken var var maler eller biskop men var astronom

for mig at se siger den paratviden intet om hvorvidt et menneske er dansker eller ej og jeg synes jo i virkeligheden at den socialdemokratiske ordfører sagde det så fint da ordføreren ikke kunne svare på et af de spørgsmål

indfødsretsprøve ordføreren sagde men jeg føler mig dansk

jeg tror at langt de fleste af de unge mennesker som er født her i danmark

også selv om de heller ikke

tvivl om at formålet med de her sværere spørgsmål formålet med at man nu skal kunne svare på flere spørgsmål og have flere rigtige er

til det må jeg bare sige jeg forstår simpelt hen ikke logikken tror man virkelig at det vil styrke integrationen og sammenhængskraften i danmark at antallet af mennesker som lever her i danmark uden fulde rettigheder vokser tror man virkelig at det vil være godt for vores sammenhængskraft at flere mennesker kommer til at leve i danmark måske hele deres liv men uden for eksempel at have stemmeret til vores folketingsvalg hvem

eller integrationen i to tusind og tretten indgik socialdemokraterne en synes jeg fornuftig aftale med blandt andet enhedslisten om at lave en mere rimelig

rigtig ærgerligt at socialdemokraterne nu er hoppet med

skal forsøge at forhindre mennesker der bor her i danmark

have fulde rettigheder

kommentar til det der med at prøven også kommer til at gælde for unge mennesker som er født i danmark jeg har talt med nogle af de unge som tidligere har været udsat for vkos indfødsretsprøve

at sende til unge mennesker som er

igen må jeg spørge hvem

gavner enhedslisten kan ikke støtte forslaget og som sagt jeg synes den socialdemokratiske ordfører sagde det så præcist da ordføreren ikke kunne svare på hvornår stavnsbåndet blev ophævet

jeg føler mig dansk

rigtig mange mennesker som med de nye regler vil blive forhindret i at få statsborgerskab som føler sig præcis lige så danske

men statsborgerskabsprøven var trods alt bedre end den indfødsretsprøve som vi nu vender tilbage til fordi der var færre spørgsmål om struensee og kalmarunionen

svar fra højrefløjen fra socialdemokraterne på hvorfor er at man skal teste mennesker på den her måde hvordan tror venstres ordfører at et ungt menneske født i danmark opfatter

den statsborgerskabsprøve som enhedslisten står bag jeg må sige

at de bakkede op om den her aftale at

det

ansvar for den forhandling og den aftale man

for den indfødsretsprøve som jo ingen kender endnu men

der er nogle årstal i og

synes især det er tosset at unge mennesker som er født i danmark skal bankes i hovedet med sådan en du er ikke rigtig dansk test

ikke nogen tvivl om at den statsborgerskabsprøve som vi fik indført sammen med socialdemokraterne

pillet noget af det der om struensee og kalmarunionen ud men dansk folkepartis ordfører har fuldstændig ret

og det er da fordi jeg synes det er

man er god til paratviden også om reformationen selv om det tilfældigvis er et årstal som jeg har fået banket ind i hovedet af

bag så er der altid et eller andet aber

er altid et eller andet med at det vil man alligevel ikke være ved og det synes jeg da er

hvad er enhedslistens politik enhedslistens politik er at det ville være bedst med et loft på fireogtyvende

lidt det samme med den her statsborgerskabsprøve jeg synes det ville være så fornuftigt at afskaffe den her danskertest men jeg synes det er bedre at have en test hvor man skal

nogle begivenheder der er vigtige for at forstå hvad det er for et land man bor i og skal have statsborgerskab i men det jeg vil spørge om er

hvad mener enhedslisten der skal til for at få statsborgerskab hvad er det for nogle krav enhedslisten ville stille

hvis du ikke er født i danmark hvad skal der så til

jeg synes det er vanvittig vigtigt at man ikke stiller krav som mennesker ikke har en jordisk chance

og jeg synes desværre at mulighederne for dispensation er for ringe dermed

i en situation hvor der er nogle som vanvittig gerne vil danmark og som

men som ikke kommer til at kunne leve op til de krav der stilles det tror jeg er dumt

fordi jeg synes det er et mål i sig selv at begrænse antallet af mennesker som lever i danmark uden fulde rettigheder

de mennesker man stiller kravet til har en realistisk chance for at leve op til jeg mener bestemt ikke dispensationsmulighederne er gode nok i dag og som sagt

danmark som ikke har fulde rettigheder dem får vi flere af med den her lovgivning og det tror jeg er et stort problem for sammenhængskraften

en tilladelse til ministeren om

udfærdige en prøve så nu hviler der jo et tungt åg på ministerens skuldre

for at få dansk statsborgerskab det er faktisk kun det lille hjørne

at den kreds der vedtager det her forslag er af en karakter der gør at man kan forvente at der ikke nødvendigvis skal ske ændringer igen

det er sådan set det mest dårlige at sige om hele det forløb og det indhold der

at det virker på sigt så vi støtter det her

af hele aftalen om

hvor vi jo senere kommer til at behandle den øvrige del af forslaget så

skal gennemføre en sådan prøve og som det er nævnt

vil man også ved normal indlæring nemlig en indlæring så man også kan tilegne sig

også kunne klare den type af spørgsmål som jeg tror på vil blive resultatet af det her så

så privilegerede at have den her sal som arbejdsplads og vi bør om nogen kunne forstå hvor vigtigt og meningsfuldt det er at kunne øve indflydelse i det samfund man lever i hvor vigtigt det er at kunne gøre fuldt brug af sine demokratiske borgerrettigheder og hvor vigtigt det er at føle sig som en ligeværdig medborger i det land man betragter som sit når en udlænding søger om at blive dansk statsborger burde vi som samfund glæde os over at vedkommende ønsker at

en permanent del af os på lige fod med landets øvrige borgere og tage aktivt del og ansvar for danmark og ja de føler sig som danske på det tidspunkt hvor de søger om statsborgerskab

også nu for unge mennesker som er født i danmark

ikke enig i at der er behov for at besværliggøre udlændinges vej til dansk statsborgerskab yderligere tværtimod

mener vi at tildeling af politiske rettigheder har en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre en god integration i et demokratisk samfund som det danske vi må ikke glemme at beslutningen om at skifte nationalitet er stor og følelsesladet og det samme er skuffelsen når ønsket ikke opfyldes

afskærer vi en stadig større gruppe mennesker uden specifikke faglige evner muligheden for at føle sig som en demokratisk ligeværdig del af danmark jeg vil henlede opmærksomheden på

som siger at for etniske danske drenge var fire og tyve procent af dem funktionelle analfabeter og der var man så helt oppe på en og halvtreds procent blandt tosprogede drenge

selv hvis man tog i den her test som dansk født dansk føler sig dansk

vil fire og tyve procent af dem ikke have mulighed for at tage den

afsavn som vi nu giver de her folk bliver meget konkret og fysisk når resten af befolkningen går til stemmeurnerne og tegner danmarks fremtid mens den her gruppe er afskåret fra at lade deres respektive stemmer blive hørt en sådan situation er ikke fremmende for den enkeltes tilknytning til samfundet eller for integrationen som helhed

indhold af dette lovforslag om at erstatte statsborgerskabsprøven med en ny indfødsretsprøve er vi altså kritisk indstillet den brede bemyndigelse som ministeren tiltænkes i forslaget er vi meget forbeholdne over for vi så meget gerne at de nærmere regler om udpegning afholdelse og indhold af prøven kom til at fremgå direkte af lovteksten og vi håber at der vil blive taget hånd om det i den videre udvalgsbehandling vi finder det også uhensigtsmæssigt at reglerne på området ændres stykvis og i et tempo som skaber generel usikkerhed for de mennesker der blot søger at imødekomme de krav der stilles til

at de seneste ændringer tilmed beror på et ønske om sværere betingelser for og yderligere afprøvning af udlændinge som ansøger om dansk indfødsret er dybt beklageligt vi mener modsat at motivationen til at tilegne sig det danske sprog og viden om det danske samfund

ligge i frygten for at fejle men det skal ligge i tilliden til det fællesskab som vi ønsker at alle bliver en fuldstændig del af og som vi tydeligt tilkendegiver at man er velkommen til og at man ønsker

er høje hvis udlændinge ønsker dansk statsborgerskab og til indfødsretsprøve faktisk så høje at en meget stor del af danskerne ikke kunne opnå statsborgerskab hvis de selv skulle igennem prøven tyve procent af danskerne ville dumpe især unge danskere ville få problemer fire og tredive procent af de atten til ni og tyve årige kan ikke svare på to og tredive af de fyrre spørgsmål og også kvinderne har større problemer med paratviden end gennemsnittet otte og tyve procent af de danske kvinder ville blive nægtet statsborgerskab sådan var det sidste gang venstre lavede sin prøve og det jeg lige sagde

var fra en artikel i ugebrevet a4 i januar to tusind og ti

indgik de blå partier og socialdemokraterne en aftale om blandt andet en ny indfødsretsprøve og udlændingeministeren sagde i den forbindelse aftalen sørger for at de der får statsborgerskab er de rigtige det må så betyde at man i venstres i dansk folkepartis og altså også i socialdemokraternes øjne åbenbart ikke er en rigtig dansker hvis man ikke er helt skarp på københavns bombardement eller septemberforliget også selv om den socialdemokratiske ordfører

og så vil jeg gerne følge op med at spørge hvis nu det radikale venstre bestemte for det

har lige valgret i danmark det

set er vigtigt men jeg kan så forstå

er enig med med enhedslisten

at det ville man ikke alligevel altså det er jo en måde hvorpå

de andre partier der bakker op om det her som jo altså også tæller de konservative og socialdemokraterne mener

gæld til det offentlige og at du ikke have begået kriminalitet det er kravene til at blive dansk statsborger det er gode krav der for sf giver mening fordi de på mange måder fortæller noget om din tilknytning til danmark

vi satte gerne en større indsats i gang for at hjælpe folk med at lære det

det betyder noget det siger noget om din tilknytning til danmark tror vi hvor lang tid man har boet her og man skal ikke begå kriminalitet hvis man vil have

inden to tusind og tretten skulle ansøgere også kunne bestå en indfødsretsprøve for at blive dansk statsborger

der legede vi lidt med de der tests de blev altid offentliggjort på berlingske og på nogle nyhedssider og så sad vi

og jeg tror fem og halvfems procent af os aldrig klarede den

en bedre dansker af at vide hvem der har lavet olsen

en bedre dansker af at vide hvilken by hc

i folketingssalen og siger det samme bliver man en bedre dansker af at kunne svare på de spørgsmål det tror jeg virkelig ikke på du kan sagtens være verdens bedste medborger uden at vide hvem asger jorn var du kan sagtens gøre en kæmpe forskel for det danske samfund for dine medborgere for det frivillige foreningsliv for dine børn for din skole for dine naboers børn uden at vide hvor hc

det helt principielle i om man en bedre dansker af at kunne de her spørgsmål

er det er godt krav får vi bedre medborgere af at have den her test nej det tror vi ikke så vi bakker sådan set ikke

i den rigtige retning for jeg synes faktisk at de spørgsmål der var i statsborgerskabsprøven der handlede om det moderne aktive politiske liv gav mere mening jeg synes det giver mere mening at vide noget om

den nye eux reform end det gør at vide noget om hvem asger jorn var

så ja det var et skridt i den rigtige retning men havde jeg halvfems mandater

jeg hellere bruge tiden på at diskutere hvordan vi sikrer god integration hvordan de mange danskere som rigtig gerne vil ud at bidrage som rigtig gerne

så vi stemmer imod

de ikke skylder det offentlige penge

kræver også at de er loyale over for vores

der går ind for kalifatet og lignende mærkelige tanker

glade for at man vil genindføre

ved noget om det land man nu skal have statsborgerskab i og det er også vigtigt med processen når man sidder og forbereder sig til at komme op til prøven lærer man altså en masse ting om det samfund man

på de sociale medier at nogle praler med at de er dumpet til statsborgerskabsprøven ens historieløshed

ikke kan de her ting skal ikke medføre at vi så accepterer at nye

teoriprøven

som man ikke i detaljer

er i hvert fald noget man har lært det er noget man har været igennem man har bestået det er ikke ensbetydende med at man hvis man går op til prøven igen fem år efter at man kan de her detaljer

vi synes det er meget meget fornuftigt at

slet ikke kan svare og når jeg synes det er relevant så er det jo fordi herre naser khader mener

svare at blive betragtet som rigtig dansker og

det er også at sætte sig ind i danmarks historie de største begivenheder i danmark hvordan det her samfund har udviklet sig og hvilke begivenheder der har været afgørende jeg går ud fra at man sidder og forbereder sig et stykke tid for at kunne svare på de spørgsmål

op til prøven og den proces er enorm vigtig synes jeg for at lære

når man vil gå fra at være medborger og alle er som udgangspunkt medborgere

skal have kendskab til det politiske system et system som

andre folketingsmedlemmer og da slet ikke et medlem der er oppe på talerstolen for første gang jeg synes ikke det er særlig kollegialt så er det sagt og jeg mener det helt bogstaveligt og alvorligt den lovbehandling der foregår her i folketingssalen er netop en lovbehandling det er en principiel og politisk diskussion af de lovforslag der er til debat

ikke en quiz derfor kan jeg også allerede nu annoncere at ligegyldigt hvad der bliver spurgt om

i en statsborgerskabsprøve eller en quiz så kommer jeg ikke til at svare på det jeg kommer til at svare på

og samværet mellem europas folkeslag vi kan derfor håbe på at de bemyndigelser der nu gives til ministeren aldrig vil blive taget i brug at håbe

her og nu er der en reel risiko for at vi kommer til at stå med et meget konkret problem allerede inden for få uger der ankommer omkring en hundrede og halvtreds asylansøgere til danmark hver eneste dag og

rejser et markant større antal igennem vores land og videre til sverige i de her dage behandler

de svenske myndigheder den svenske rigsdag et lovforslag fra den svenske socialdemokratiske regering om at indføre id kontrol på overfarten mellem helsingør og helsingborg samt på bus og togtrafikken på øresundsbroen sverige har allerede indført id kontrol på færgerne fra tyskland til trelleborg hvis svenskerne vedtager kontrollen ved grænserne til danmark risikerer danmark en ganske markant stigning i antallet af asylansøgere det er på den baggrund at socialdemokraterne støtter

det er regeringen der har anmodet om at det her lovforslag hastebehandles så vi forventer derfor at regeringen er i stand til at opklare alle relevante spørgsmål i løbet af de kommende dages udvalgsarbejde nogle af spørgsmålene er allerede besvaret i et høringsnotat vi har fået i dag andre må vi følge op på i de kommende dage afslutningsvis vil socialdemokraterne gerne kvittere for at regeringen endelig har imødekommet vores ønske om at forberede de danske myndigheder

danske samfund på en eventuel flerdobling af indrejsetallet bedre sent end aldrig socialdemokraterne

et

nu kan sige at man støtter det her lovforslag når der er så mange uafklarede spørgsmål ikke mindst det sidste for som fru johanne schmidt nielsen

der skal kontrollere udlændingenes legitimationsoplysninger hvis

hvis der bliver anlagt sag mod den medarbejder der

ikke har behandlet flygtningene ordentligt og hvordan

de skal kontrolleres af mennesker der ikke er uddannet til at kigge på de her papirer så hvordan kan man støtte lovforslaget og specielt vil jeg også gerne have svar på det sidste spørgsmål

transportører fragtede personer ind i danmark uden at have tjekket om deres rejsehjemmel for eksempel visum var i orden jeg må indrømme er blevet lidt overrasket over at det

nødvendigt at gennemføre den her form for lovgivning jeg troede som en selvfølge at det allerede var en mulighed at give ministeren

men at vi samtidig har en interesse i at få udboret nogle af de

tvivlsspørgsmål der er hvor jeg synes at både det fru johanne schmidt nielsen siger og det som herre finn sørensen gentager og som i øvrigt fremgår af høringssvarene

er yderst relevant det vil vi også gerne forfølge i udvalgsarbejdet men det forhindrer os da ikke i at synes

tage sig af det her og hvad har de af kompetencer

hvad hvis der opstår en voldelig situation

spørgsmål ordføreren siger så at man godt kan blive klogere i

er de vigtigste krav for socialdemokraterne frem mod tredjebehandlingen er det at der er myndighedspersoner og

at de har kompetencerne er det

i henhold til schengenreglerne

ændrer ikke ved at en række af de spørgsmål herunder også det sidste

den tekniske gennemgang men det handler ikke om hvorvidt det er fornuftigt at pålægge transportørerne et strafansvar det synes jeg egentlig også at sf som er et parti jeg har stor kærlighed til

så tilbage med en række bud på hvad vi kunne gøre i danmark og det her var så et af dem og jeg synes det er

udmærkede tiltag vi betragter det som endnu et skridt

i retning af mere grænsekontrol i danmark alt andet lige

indgået for ganske kort tid siden fik vi jo med at der skulle komme mere patruljering i grænseområdet

er det som jeg sagde indledningsvis efter vores opfattelse et skridt i retning af mere grænsekontrol jeg vil sige at

private aktører er skeptiske i forhold til deres opgaver når det handler om tiltagene

man kunne også godt argumentere for at det i højere grad burde være en myndighedsopgave og hvem ved det kan

hvis det her forslag rent faktisk kommer ud at virke i virkeligheden hvilket vi håber

side vi vil givetvis se nogle kaotiske tilstande på flensborg banegård og andre steder hvor man ønsker at

vil gøre at der vil komme et øget pres

flere myndighedspersoner til at tage sig af kontrollen og de personer som rejser ind i danmark

til dem som måtte være modstandere af lovforslaget

forstå argumenterne imod at man hastebehandler forslaget for det gør jo alt andet lige at udvalgsbehandlingen

den ellers ville være men vi bliver også bare nødt til at holde fast i

er synspunktet herfra at i den situation vi står i er det simpelt hen afgørende at det kommer hurtigt igennem folketinget at det hurtigt bliver stadfæstet og

hvis det er at landene omkring os hvis det er at sverige indfører endnu mere grænsekontrol

for at kunne reagere og reagere på en måde som vil være effektiv og

det her forslag hvis det kommer ud at virke i virkelighedens verden

at der er medarbejdere som vil stå i en vanskelig situation

vi er i en meget meget voldsom flygtningekrise migrantkrise og derfor

såfremt lovforslaget bliver vedtaget hvilket jeg håber vil

hvad enten vi rejser til bruxelles bordeaux eller berlin jeg tror dog ikke at nogen tilbage i nitten fem og firs da de første lande tiltrådte schengenaftalen havde forestillet sig den situation som vi befinder os i i dag europas ydre grænser er stort set brudt sammen tusindvis af mennesker bryder hver uge gennem eus ydre grænser og op gennem europa bølger en strøm af flygtninge og migranter som bevæger sig frit fra land til land

lader strømmen passere det er som efterhånden en del gange nævnt her i salen en helt helt ekstraordinær situation vi er vidne til strømmen af flygtninge og migranter presser i den grad de europæiske lande herunder danmark vi har set hvordan både de svenske og

strække våben og indføre midlertidig grænsekontrol ved de grænser

kunne komme til at påvirke danmark der i en meget nær fremtid kan komme til at opleve et endnu større pres i form af markant højere indrejseantal og et markant højere antal asylansøgere vi kan som vi har set i vores nabolande slet ikke udelukke at det desværre kan blive nødvendigt for danmark at indføre en midlertidig grænsekontrol til andre schengenlande det må og skal vi

lovforslag give mulighed for at indføre et såkaldt transportøransvar altså en regel der

strafansvar hvis selskabet transporterer udlændinge til danmark uden at de har den nødvendige rejselegitimation og visum fra et andet schengenland det er en ordning som vi allerede kender fra norge hvor transportører i dag har til opgave at kontrollere de rejsendes dokumenter og visum når de rejser ind i norge sverige planlægger at indføre det samme

den enogtyvende december og reglen er heller ikke helt fremmed for danmark transportøransvar gælder nemlig allerede i dag for transportselskaber der bringer rejsende til danmark fra et ikke schengenland og samme regel kan nu altså komme i brug ved de indre schengengrænser hvis omstændighederne kræver det lovforslaget her er blot et i rækken af en længere serie lovforslag der skal sørge for at myndighederne får de redskaber de skal bruge for at kontrollere de situationer der måtte opstå som følge af den ekstraordinære flygtningestrøm det handler om ansvarlighed fremtidssikring og forudseenhed i en situation hvor de sidste måneder har lært os

for år tilbage troede var utænkeligt altså kan blive til virkelighed så for venstre handler det kort og godt om at give myndighederne de rette værktøjer så vi kan være godt beredt på en fremtidig situation som vi naturligvis håber

kommer vi håber ikke at vi får brug for hjemmelen men vi ville simpelt hen ikke være vores ansvar voksent hvis ikke

hjemmel til at indføre et transportøransvar

forløbet i folketinget bliver hektisk og præget af et mangelfuldt beslutningsgrundlag jeg synes det er ærgerligt at det

tilsyneladende er ved at blive en tradition at man på den måde kan se bort fra de demokratiske spilleregler som vi har aftalt i fællesskab bestemmelsen om transportøransvar altså at flyselskaber rederier og andre transportører kan straffes hvis de

transporterer udlændinge uden pas og visum til danmark er jo

set gammel i dansk lov den blev indsat i udlændingeloven allerede i seks og firs og ved danmarks indtræden i schengensamarbejdet ved to love i syv og halvfems og to tusind blev reglen om transportøransvaret så begrænset

passage af eksempelvis grænsen mellem tyskland og danmark og begrundelsen er

som der står i bemærkningerne til det her lovforslag at der i schengenkonventionen er og jeg citerer et implicit forbud mod nationale bestemmelser om transportøransvar ved passage af de indre grænser citat slut nu vil regeringen og de andre partier bag lovforslaget så alligevel indføre transportøransvar ved schengens indre grænser og det er så ikke i strid med danmarks eu og schengenforpligtelser fordi transportøransvaret kun skal indføres når der er indført grænsekontrol som følge af en alvorlig trussel sådan argumenteres der i bemærkningerne til lovforslaget den her alvorlige trussel som der er tale om er vel

at mærke hverken kriminelle eller terrorister

og det er kvinder og det er mænd som er på flugt fra assads

isis massakrer i syrien transportøransvaret og id kontrollen som der skitseres i lovforslaget er for mig at se dybt problematiske rent retssikkerhedsmæssigt

fordi man med det her lovforslag overlader det til mere eller mindre tilfældigt ansatte i togselskaber eller færgerederier at afgøre om et pas eller visum

urimelig situation at sætte for eksempel dsbs medarbejdere i en billetsælger eller en billetkontrollør er ikke uddannet i at vurdere den slags

dokumenter og jeg gætter da på at signalet fra dsb og fra

afvise lidt for mange hvis man er i tvivl end det modsatte fordi selskabet får en bøde hvis man kommer til at tage nogle med ind i danmark som ikke har papirerne i

pas skal foretages af transportselskabernes transportselskabernes ansatte og dsb udtaler så i pressen at kontrollen skal foregå uden for togene men tysk forbundspoliti siger så i tysk presse at dsb under ingen omstændigheder må kontrollere papirer eller pas på perronen i flensborg at kontrollen skal foregå i togene jeg ser meget frem til at få opklaret hvor kontrollen rent

og derfor må man gå ud fra at kontrollen skal finde sted uden for for den danske grænse som sagt

det er en fair situation rent retssikkerhedsmæssigt at placere de rejsende i fordi deres dokumenter skal kontrolleres af mennesker som ikke er uddannet

nogle dokumenter det kan være svært nok selv for mennesker som er uddannet i det og vi synes bestemt heller ikke at det er en fair situation at placere medarbejderne hos for eksempel dsb og

mange høringssvar fra

er det ikke uden praktiske vanskeligheder

ved enhver flyrejsende fra sin egen erfaring at problemerne ikke er uoverstigelige den ordning der bliver foreslået ligner nemlig i høj grad en ordning der minder om proceduren når man rejser mellem et schengenland og et ikke schengenland

selv om vi på et praktisk plan godt kan forstå indvendingerne så vejer de

der er tale om et godt og nødvendigt forslag som fremmer et af de helt overordnede mål med regeringens politik nemlig at sikre at det til

tid vil være muligt at opretholde lov og orden i danmark

begrundelser der er nødvendige for at besvære transportørerne er altså til stede i rigeligt mål norge og sverige har indført midlertidig grænsekontrol norge har regler om transportøransvar og der er tilsvarende

på vej i sverige

de danske grænser og det danske asylsystem opstå meget pludseligt her ville den mest uforsvarlige risiko man overhovedet kunne løbe være ikke at handle overhovedet derfor støtter liberal alliance lovforslaget og ser frem til

personalet eller hjælpe dem med ekstra personale i stedet for at det er dem selv der ligesom skal stille det her personale til rådighed

rejsendes legitimation og visum inden de pågældende bringes her til landet som udgangspunkt mener vi i alternativet ikke at det skal pålægges hverken private eller statslige rejseselskaber at foretage myndighedskontrol af hensyn til alle parter bør myndighedskontrollen foretages af officielle myndigheder og personale der er uddannet til opgaven herunder konflikthåndtering hvis det kommer til en konflikt eller der er uoverensstemmelser hertil skal også ses på på den enkelte transportør for hvem vi mener det her forslag kan have store administrative og økonomiske konsekvenser og som det også fremgår af høringssvarene

der alvorlig bekymring for om dette forslag overhovedet vil være muligt i praksis uden alvorligt at udfordre operatørernes mulighed for at holde en tilfredsstillende drift kørende

forstående over for at der kan være et ønske hos regeringen

om at vi også i helt særlige situationer kan håndtere tilkomsten af flygtninge på en måde der er bedst for såvel flygtninge som myndigheder og den øvrige befolkning det har vi forståelse for men vi er alvorligt tvivlende over for om det her lovforslag

har den mest hensigtsmæssige tilgang og vi finder det derfor problematisk at hastebehandle

på den her måde så potentielt omfattende konsekvenser og og stor usikkerhed om hvordan de vil fungere i praksis ikke er tilstrækkeligt belyst så vi ser frem til udvalgsbehandlingen bare lige for at nævne nogle af de høringssvar jeg hæftede mig ved

man forventer at chaufførerne kan sætte sig i stand til at kontrollere udenlandske pas samt visa og øvrige rejsedokumenter

det de har ikke den tilstrækkelige uddannelse og hvad med dansk politi hvordan skal de kunne bistå

politi bistå det er nogle af de

er bekymret i forhold til at de ikke har den ekspertise

i strid med med svensk lovgivning

økonomisk kompensation og hvilken kompetence kræves der

hvad med uddannelse skal de selv

en en række spørgsmål jeg håber meget at

de konkrete spørgsmål i den videre udvalgsbehandling så sådan som forslaget

og at der bliver taget hånd om

i givet fald skal gøre det og på hvilke vilkår det er det jeg synes mangler i lovforslaget og

spørge ind til i forhold til de bekymringer der

som folketing er da at forberede vores land på en situation hvor

en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed og hvis vi ikke engang sådan en situation er i stand til gøre det

strafbart at fragte folk over grænsen som man ikke ved hvem er

vi får en ordentlig udvalgsbehandling

jeg på alle de firmaer der har afgivet høringssvar og

de udtrykker en række bekymringer som vi er nødt til at få belyst før vi kan sige ja til

vi er jo kommet hertil fordi der ikke er styr på eus ydre grænser fordi det alt for længe har været overladt til landene med de ydre grænser at bære hele ansvaret for registrering og modtagelse af flygtninge fra de steder i verden hvor

og terrorister og krig og død og forfølgelse hærger vi mener at alle kræfter burde sættes ind for at

efterhånden

vi mener at alle kræfter burde sættes ind for at finde nogle fælles europæiske løsninger så der kommer styr på de ydre grænser i eu så registreringen af flygtninge kan ske under ordnede forhold så de der ikke har krav på asyl kan blive sendt tilbage og så vi kan få en solidarisk fordeling af de flygtninge der har krav på asyl men det sker heller ikke og regeringen er ikke forrest i bussen

i forhold til det her lovforslag om transportøransvar synes jeg også fortsat at jeg har langt flere spørgsmål end der fremkommer svar af lovforslaget og det bliver som flere ordførere har været inde på kun værre af at læse høringssvarene dsb er for eksempel ekstremt kritiske over for lovforslaget og siger at det kan betyde at

i dialog med dsb forud for lovforslaget

at tage den pågældende udlænding med tilbage til danmark fra sverige

lovbrud enten i sverige eller i danmark ligegyldigt

at få til at hænge sammen men det kan være ministeren har et svar på det skal dsb og andre operatører sætte mindreårige af toget hvis de mangler legitimation hvor skal de

hvem skal betale

må lukke jeg har langt flere spørgsmål jeg håber vi kan nå at få svar på

kommende døgns arbejde men jeg frygter jo for det modsatte og derfor synes jeg fortsat at konsekvenserne af lovforslaget er helt

ikke gjort vores stilling op i radikale venstre det er svært at tage stilling til noget hvor konsekvenserne er helt uklart beskrevet

og forhastet men

at indføre en revisionsbestemmelse i loven

træder i kraft om kort tid mens vi gennemgår den helt almindelige lovproces det mener vi er en meget

ville

ordentlig lovproces samtidig med

vi skulle komme i den helt særlige situation som jeg også

så ikke at være tilfældet for vi mener grundlæggende at der kan være brug for mere grænsekontrol

være det kommer lidt som en overraskelse for nogen og set over det sidste par år

det nok også et skred men der også sket mange ting i verden omkring os de mange strømme af mennesker der kommer til danmark lige nu der flygter fra krig betyder at vi i danmark har meget lidt kontrol med hvem der kommer til landet og det bekymrer mig faktisk især nu hvor det ser ud til at vores nabolande lukker helt af vi synes

må jo også være klar over hvad det er der sker omkring en men hvis sf skal acceptere midlertidig grænsekontrol bliver det altså med myndighedspersonale med politi eller med uddannet personale der

flygtninge som ved hvordan et falsk pas ser ud som har en klar instruks i hvad man skal gøre hvis der opstår en ubehagelig situation

en leder eller en minister de refererer til hvis der går noget galt som som ved hvem man skal ringe til hvis det hele brænder på og det er netop det det kan gøre hvis lov og

både dsb færgerne og busselskaberne fortæller at de er bekymrede

de ved simpelt hen ikke hvordan de skal udføre det arbejde som man nu vil sætte dem til de ved ikke hvordan de falske id papirer ser ud de kender ikke forskellige former for identifikationspapirer de frygter også for

ikke fordi jeg antager at flygtninge kommer og er voldelige men hvis flygtninge har lagt tusindvis af kilometer bag sig måske i værste fald mistet familie

at nå deres slutdestination er en buschauffør

godt forstå at man er oprigtig bekymret for at

en situation kan eskalere og så har de ansatte arbejderne jo ingen kompetence eller mulighed for at forsvare sig

der det her grundlæggende spørgsmål omkring børn hvad med børn der bliver opdaget

tage sig af dem det bliver der heller ikke svaret på

en mere grundlæggende ting hvad med de indtægter som de erhvervsdrivende taber på det er det også lige meget og

det lovmæssige som som jeg

kontrol i andre lande end vores eget det bliver der også spurgt om i høringsmaterialet og hvad nu hvis både sverige og danmark indfører det her når så sverige sender dem tilbage til danmark må transportørerne til danmark ikke tage imod dem

de vil begå lovbrud uanset hvad de gør uanset hvilket land de sender dem til

de komme til at bryde loven det kan vi da som folketing ikke leve med at vi pålægger erhvervslivet at bryde loven uanset hvad de gør

der kommer til at acceptere en lov på forhånd uden at få svar på de spørgsmål uden at få svar de kritikpunkter som vi har

det været en midlertidig grænsekontrol med folk der var uddannet så jo så var vi faktisk klar og så bare lige til sidst den her sag med dsb der kommer i klemme mellem sverige og

danmark i det her lovspil det strammerspil skriger jo altså bare på fælles løsninger jeg fatter virkelig ikke hvorfor vi bruger al vores tid og kreativitet og der er ved gud meget af den i den her sal på at stramme mest

i stedet for at tage kontakt til vores svenske naboer tage kontakt til de politikere der er omkring os

gøre sammen kan vi lave noget fælles kontrol kan man fordele på tværs af landene hvordan løser vi det her fælles det her er jo bare endnu et tegn på at hvis vi

kører det nationalt alene landene imellem så er det både borgerne flygtningene og de erhvervsdrivende der kommer i klemme det vil altså bare ikke føre noget godt med sig så vi bakker ikke op om

ved grænser til andre schengenlande sverige har indført

vi skal i danmark også forberede os på

forebygge at der ikke opstår kaotiske tilstande

kan medføre en alvorlig trussel mod den offentlige

er der nogle grupper elementer bander der vil udnytte det derfor er det vigtigt synes vi at man har kontrol med grænserne med lovforslag l fire og halvfjerds ønsker regeringen at indføre et såkaldt transportøransvar som betyder at trafikoperatører

over de danske grænser kan straffes med bøder hvis de ikke kontrollerer

ansvaret vil kun gælde hvis der er indført midlertidig

lande der ikke er en del af schengensamarbejdet

de egyptiske luftfartsmedarbejdere

også deres visum ellers får de ikke lov til at

færgeselskaber vi synes det er et fornuftigt forslag vi synes det er vigtigt at man agerer frem for at reagere

ses tydeligt en række lande herunder tyskland norge og sverige har som reaktion på det meget store antal flygtninge og migranter iværksat midlertidig grænsekontrol ved deres grænser norge og sverige har i den forbindelse indført midlertidig grænsekontrol ved deres grænser til danmark regeringen

naturligvis meget nøje øje med

indfører midlertidig grænsekontrol med lovforslaget bliver det muligt for udlændinge integrations og boligministeren at beslutte at de regler om transportøransvar der gælder i forhold til de ydre schengengrænser også skal gælde i forhold til de indre schengengrænser hvor der er indført midlertidig grænsekontrol beslutningen kan kun tages hvis transportøransvaret er nødvendigt for at sikre en effektiv grænsekontrol og transportøransvaret vil kun kunne opretholdes så længe det er nødvendigt transportøransvar ved de indre grænser skal med andre ord ikke indføres automatisk blot fordi der indføres midlertidig grænsekontrol i danmark men kun hvis transportøransvaret er nødvendigt for at sikre en effektiv

handler dette lovforslag om at være beredt i tilfælde af at presset på danmark øges voldsomt og på denne baggrund har regeringen anmodet folketinget om en hastebehandling af lovforslaget jeg er glad for at kunne konstatere at der er et flertal for sådan en hastebehandling jeg vil gerne afslutningsvis takke for den opbakning som forslaget har nydt her i dag og jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget her i folketinget og står naturligvis som jeg også

spørgsmål der måtte opstå i forbindelse med behandlingen både nu men også senere og så vil der jo i øvrigt være en teknisk gennemgang senere i aften i

udført af danske dsb medarbejdere ikke kan foregå på perronen på for eksempel flensborg station så hvor er det rent fysisk man forestiller sig at kontrollen skal foregå jeg ved godt

skriftligt svar lige her for ikke så længe siden

normalt har i folketinget til at

debattere lovforslaget men jeg jeg kan sige så meget

jeg og selvfølgelig også ministeriet vil gøre alt hvad

at lade de informationer og svar tilflyde folketinget som der måtte blive bedt om det er blandt andet også derfor at der er en teknisk

indholdet af lovforslaget altså forstået sådan

at der skal foretages en en behandling nummer to på den anden side af nytår jeg jeg ser det som værende vedtaget hvis det bliver vedtaget nu

at kontrollere papirer som de ikke er uddannet

lukker en udlænding ind på falske forudsætninger eller afviser en udlænding på falske forudsætninger omvendt har udlændinge vel også en vis utryghed

og måske et retssikkerhedsmæssigt problem ved at de bliver kontrolleret af personer der ikke

det er sagt mener jeg rent faktisk at den måde vi gør det

hvor det handler om pas og visum er langt nemmere gennemskuelig end hvis det

lige nøjagtig det vi har til debat her og der mener jeg ganske enkelt at det det vægter højere end noget andet

situationen og at vi ikke kommer til at opleve en meget meget stor ophobning af flere tusinde

areal ifølge forslagets bemærkninger har det her været et ønske fra kommunal side for socialdemokraterne er det væsentligt at kommunerne får de bedste muligheder for at kunne håndtere det stigende antal flygtninge herunder

den konkrete vurdering af hvem der skal først i køen til hvilke boliger under hensyntagen til alder sygdom og eventuelle traumer fra oplevelser i hjemlandet i et høringssvar rejses der tvivl om hvorvidt lovforslaget er i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonventions

vi forventer at regeringen i forbindelse med udvalgsbehandlingen foretager en vurdering i forhold til denne artikel det er derudover vigtigt for socialdemokraterne at anvisningerne af de midlertidige boliger fortsat kan påklages til ankestyrelsen efter reglerne om retssikkerhed og administration på det sociale område socialdemokraterne støtter

til alder sygdom og eventuelle traumer fra oplevelser i hjemlandet jeg kan godt være lidt nervøs ved hvis der bliver en grænse at man så risikerer

i en situation hvor nogle der ret hurtigt akut har brug for at komme ud af de midlertidige boliger og komme hen i noget mere permanent

vente i længere tid fordi man skal leve op til nogle andres retskrav om at for eksempel efter tre måneder

risikerer vi at ende i en situation hvor kommunerne af hensyn til at overholde loven bliver nødt til at henvise en permanent bolig til nogle flygtninge som måske har det godt og dermed skubbe nogle flygtninge der

og vil derfor give dem bemyndigelse til selv at foretage vurdering af hvem

vi lige set et finanslovsforslag hvor de skal spare en procent og så videre kommunerne er under et vanvittigt hårdt pres

være fristende for kommunerne at sige at den indsats vi egentlig burde yde for at skaffe permanente boliger til flygtninge skubber vi lidt for

vi skal sørge for permanente boliger til flygtninge og hvis man går ind for god integration

aflaste kommunerne ønsker og håber at vi snart får overbevist ministeren om at vi skal have flygtningelandsbyer i danmark

skal flytte ind og blive anvist at dele et beboelsesrum med en eller flere andre enlige flygtninge som en midlertidig indkvarteringsløsning

her

kunne lette presset på kommunerne i et begrænset omfang men

skubber problemet foran sig her

fyldt op og så står man stadig væk med udfordringen hvis det er man ikke har fået gjort noget ved tilstrømningen lovforslaget indebærer så også at det bliver gjort muligt for kommunerne at fravige de vejledende grænseværdier for støj som følge af miljøstyrelsens vejledninger hvilket indebærer at der kan etableres midlertidige opholdssteder for flygtninge på såkaldte støjbelastede områder som sagt

side at dette forslag vil kunne aflaste kommunerne som er meget pressede det vil dog ikke grundlæggende

set stadig væk vil være der det er jo også derfor at vi blandt andet har argumenteret for at man skal etablere statslige enheder flygtningelandsbyer barakbyer man kan kalde dem for så mange ting som jo ville være det der virkelig ville aflaste kommunerne hvis det var at det blev gennemført så det arbejder vi stadig

side det kunne vi desværre ikke blive enige om i de forhandlinger som kuldsejlede her

derfor må man også sige at når det her lovforslag bliver vedtaget hvad der ser ud til at ske så vil kommunerne fortsat opleve et stigende pres

det ville være værre uden dette forslag det er klart men vi er altså slet ikke i mål der er behov for langt mere markante tiltag og der er også i høj grad brug for nytænkning på området derfor arbejder

at der kommer statslige enheder hvor flygtningene skal bo og

at sikre kommunerne bedre og udvidede muligheder for at finde midlertidige indkvarteringsboliger

til flygtninge her bliver det blandt andet muligt for kommunerne at

boligplacere to eller flere enlige flygtninge i samme rum ligesom vi giver kommunerne udvidet muligheder for midlertidigt at fravige en del af de støjkrav

bakker venstre op om ikke fordi

flugt fra krig død og ødelæggelse et privat værelse med fred og ro men fordi vi står i en helt ekstraordinær situation hvor vi ganske enkelt modtager flere asylansøgere end vores kommuner er gearede til vi er desværre nødt til at tænke alternativt

hjælpe flest mulige på den mest hensigtsmæssige måde det skal vi gøre samtidig med at myndighederne naturligvis stadig væk skal tage hensyn til den enkelte

alder køn eller særlige psykiske sårbarhed som følge af eksempelvis

de ting vil der naturligvis fortsat blive taget højde for ligesom man også fremover i videst muligt omfang vil anvise det midlertidige opholdssted

en ansvarlig fornuftig og nødvendig håndsrækning til vores kommuner der kæmper en hård kamp for at løse den meget store udfordring de er blevet stillet over for

er kun rimeligt at vi på christiansborg understøtter dem mest muligt og at vi hjælper dem inden for rimelighedens grænser så de er rustet til fremtiden

nedenunder står der lovforslaget indeholder ikke eu retlige aspekter

nogen vurdering af danmarks øvrige internationale forpligtelser i et af høringssvarene rejses der tvivl om hvorvidt det her lovforslag er i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions

høre om venstres ordfører vil bakke

vi skal have sådan en vurdering foretaget af ministeriet

at gennemføre en ordentlig behandling

og integration jeg mangler derimod indimellem tiltro til regeringen og dens

i s og o for det er jo regeringen og dens støtter

den sidste tid så vil ordføreren ikke uddybe

kan blive sådan med regeringens

ubegrænset antal flygtninge på det samme værelse i et ubegrænset antal år

problem og jeg må også sige

jeg ved ikke hvornår der i givet fald er etableret det

nødvendige det ved jeg ikke jeg synes da det kunne være interessant at høre et bud på hvad det radikale venstre mener

ånde og have plads til sig

stol nu på vores kommuner

er sikker på at de godt kan finde nogle ordentlige løsninger det er jo ikke nogen drømmesituation for nogen at vi ikke kan give alle hver

jeg ved ikke hvor længe er behov for det og jeg ved heller ikke hvor mange flygtninge der kommer i fremtiden og derfor ved jeg heller ikke hvor længe der kan blive behov for om jeg så må sige at gå lidt på kompromis med de standarder som vi jo ellers normalt

der er ikke nogen tvivl om at der for tiden er flere forfulgte og truede mennesker der søger tilflugt i danmark end normalt

at se på om det er er nødvendigt at give kommunerne en større fleksibilitet så de bliver bedre i stand til at magte den her opgave det forstår jeg ganske udmærket

har svært ved at forstå ved det her lovforslag

det skal hastebehandles med fremsættelse i fredags og vedtagelse inden jul flygtningesituationen i danmark og europa har været under opbygning i lang tid

i syrien startede i marts to tusind og elleve

kommet så meget bag på regeringen at den ikke enten har fremsat det her lovforslag for to måneder siden eller omvendt at den ikke kan vente nogle uger til vi kommer ind i det nye år med at få det vedtaget jeg synes det er svært ikke at få den tanke at hastebehandlingen i sig selv har til formål at at piske en eller anden form for

fordi der kommer mænd kvinder og børn som

tøndebomber og halshugninger i syrien konkret handler lovforslaget jo om vilkårene for flygtninge som skal have en midlertidig bolig før de får en permanent bolig

hvor længe kan en flygtning indkvarteres midlertidigt er det nogle få uger eller er det i årevis

og der lægges op til at en bekendtgørelse fra ministeren skal fastlægge de nærmere regler jeg synes det er vigtigt at der er en

skal have per person det savner jeg altså i det her lovforslag jeg

vidunderlig dejligt hvis ministeren var åben over for

diskutere om man kunne

til hvor mange flygtninge om man så må sige fremfor at

udsteder sådan en blankocheck som jeg har lidt på fornemmelsen at det her lovforslag er regeringen har ved rigtig mange lejligheder givet udtryk for at den ser det som sit erklærede mål at gøre det mindre attraktivt

lovforslaget lægger op til at reglerne om placering af flygtningeboliger i støjbelastede områder skal lempes

steder som ikke er særlig rare hvor det støjer rigtig meget så det er vældig uattraktivt

at bo der når man udskriver en blankocheck

er det klogt at gøre det til nogle man har tillid til og jeg må sige

særlig meget tillid til at regeringens flygtningepolitik er båret af at give de mennesker vi giver beskyttelse her i danmark et så godt liv

vi har stillet en lang række spørgsmål og vores stillingtagen kommer kommer selvfølgelig til at afhænge af svaret på dem og jeg ville

at man kunne nå til enighed om en

er det enhedslisten ønsker hvad er det for krav man går til forhandlinger med hvor mange kvadratmeter synes man der skal skrives ind i loven og hvor lang

jeg er bekymret for at man propper vældig mange mennesker ind på ganske lidt plads

også fordi jeg er bekymret for at hensynet muligvis ikke bare er den svære situation kommunerne står i og den situation synes jeg jo man skal tage alvorligt men at der måske også ligger et ønske om at det ikke skal være så rart at være flygtning som som får beskyttelse i danmark fordi man gerne vil sende et signal ud i verden om at det ville være fint

lidt i møde ved at sige okay jeg anerkender at kommunerne står i en svær situation jeg mener jo så at venstre og højrefløjen har placeret de her kommuner i en endnu sværere situation ved at skære så voldsomt ned på ydelsen

kunne man ikke lave et eller andet loft over midlertidigheden kunne man ikke sige at der er grænser for hvor mange mennesker man kunne proppe ind på på de her værelser men men jeg kan forstå at ordføreren

var der i artiklen ord som exceptionelt usædvanligt og skæbnestund som blev anvendt af de eksperter der blev interviewet

det er altså en

når det gælder tilstrømningen af flygtninge og migranter

det kræver selvfølgelig også at der bliver taget ekstraordinære midler i brug når det gælder om at få dem indkvarteret lad mig give et eksempel tilstrømningen i to tusind og seksten forventes

forhold til at alle rekorder altså vil blive slået og vi i forvejen har haft en stor tilstrømning

er de lovændringer der bliver foreslået nærmest afmålte enlige flygtninge vil efter en nærmere vurdering kunne indkvarteres midlertidigt sammen med andre enlige flygtninge af samme køn og man kan dispensere fra gældende regler om støj når det gælder den midlertidige indkvartering det er fornuftige og gennemført rimelige forslag som gør det muligt for kommunerne at løse de opgaver som de er blevet pålagt

grænseværdier for støj hvilket indebærer at der kan etableres midlertidige opholdssteder for flygtninge på støjbelastede arealer

har vi forståelse for at der hos regeringen og særlig i kommunerne kan være et ønske om at kunne udnytte flere eksisterende bygninger til at huse flygtninge midlertidigt når det er sagt

vi ikke villige til fuldstændig at fravige standarder og krav hvilket det her lovforslag i praksis åbner op for vi mangler de specifikationer

der angiver hvilke minimumsstandarder

træder i stedet hvis man tillader fravigelse af den nuværende praksis og det er i den forbindelse værd at holde sig for øje at der allerede med den nuværende lovgivning er rimelig brede rammer for fortolkning både hvad angår alternativer til beboelsesrum samt ikke mindst hvor længe en bolig kan være midlertidig midlertidighed kan i praksis være mere eller mindre på ubestemt tid da der hverken i lovgivningen eller i ankestyrelsens anvisninger ligger en egentlig tidsbegrænsning samtidig ved vi også at der med stor sandsynlighed vil blive vedtaget ny lovgivning i den nærmeste fremtid som fratager flygtninge forrang til permanent husning i kommunerne hvilket i praksis vil betyde at de midlertidige boliger kan blive mere permanente derfor mener vi det er vigtigt at der sikres ordentlige forhold for en sådan midlertidig beboelse

meget klare retningslinjer for hvad den enkelte har ret til og det vil vi spørge ind til i udvalgsbehandlingen og

meget at vi kan få få afklaret

er blandt andet røde kors høringssvar

de foreslår at antallet af enlige flygtninge per beboelsesrum holdes så lavt som muligt det vil sige to og at

man sige øvre lofter i og med at det skaber stor usikkerhed

for noget støj vi snakker om altså hvad der er acceptabel støj før en bygning kan anses for at være uegnet til beboelse vi synes det er vigtigt at

være varsomme med at sænke standarderne for de her midlertidige boformer samtidig med at de med al sandsynlighed bliver mere permanente hjem for mennesker på flugt i en usikker og utryg situation

ikke umiddelbart stemt for lovforslaget som det ligger her og

med virksomheder med organisationer med frivillige sådan at flygtninge kan komme i gang med at bidrage hurtigst muligt som de gerne vil og som vi gerne vil sådan at integrationen kan

at give kommunerne en hjælpende hånd

de kan bygge fem tusind billige boliger til flygtninge den almene boligsektor

og i betragtning af at regeringen og støttepartierne med indførelsen af den her marginaliseringsintegrationsydelse kun har gjort det sværere for kommunerne at finde egnede boliger til flygtninge

er det jo faktisk på tide at kommunerne får

kommunerne netop mere fleksible rammer for at finde flere midlertidige boliger men ligesom i det foregående lovforslag

og spørgsmål som vi ikke kan finde svar på i lovforslaget

for at at huse flygtninge

forhastet og at civilsamfundet ikke kan give deres input i tide

enige med regeringen i at kommunerne bliver nødt til at have et beredskab klar

må det også være nødvendigt at gøre klart hvornår der er tale om en ekstraordinær situation

runde af hastebehandlede lovforslag er det

kan være at ministeren kan redegøre for det det håber jeg så er det måske en

til bemærkningerne står ikke i lovteksten

vi sætte en eller anden form for grænse for midlertidigt meget gerne inspireret af røde kors høringssvar

kommunerne kommer pengene fra finansieringen af de femogtyvetusind flygtninge i finansloven og vil bevillingen blive taget fra udviklingsbistanden i så fald hvor mange flygtninge forventer regeringen vil ankomme i to tusind og femten

beboelsesrum og kan der blive tale om at

røde kors anbefalede to kan dele et værelse

at løfte opgaven med at modtage de mange flygtninge det har vi selv stillet en

i den tidligere regering i udspillet alle skal bidrage som venstre på daværende tidspunkt jo

ting her og igen vil jeg derfor

samtidig med den her forhastede proces

med en revisionsparagraf det en helt almindelig lovproces

at regeringen og kommunerne kan få mulighed for

den helt ekstraordinære situation

tage højde for en ordentlig lovproces

kommunernes eller regeringens arbejde tværtimod

og høringsparterne mulighed for faktisk at få en ordentlig proces hvor vi kan inddrage alle de fagligheder vi har behov for og stille de ændringsforslag

der sognerådspolitik i den et byrådsmedlem fra borup fra venstre ville ikke have flygtninge midlertidigt placeret i borup det er klart for man ved aldrig hvad sådan nogle mennesker kan finde på udtalte vedkommende heldigvis endte det med at et flertal lagde de midlertidige boliger i borup og i dag går det jo fremragende med at have de her mennesker i lokalsamfundet og sådan har vi haft adskillige diskussioner om de her midlertidige boliger

sige at ja kommunerne er pressede og

komme endnu mere pres på og der vil blive endnu

flere skøre diskussioner derude for sådan er lokalpolitik til tider

ikke mit indtryk at kommunerne er

pressede fordi man har nogle regler der sådan set er menneskelige om hvor mange der kan bo på et værelse det er heller ikke mit indtryk at kommunerne er pressede fordi man har nogle helt fair regler om at mennesker ikke må bo i nærheden af nogle ting for høje støjværdier

skal bo i nærheden af noget der er så støjende at man ikke kan holde ud at være der og man skal have noget fred når man er flygtet

nogle andre ting der presser kommunerne jeg var i aarhus i går hvor man tager rigtig mange flygtninge og jeg spurgte dem hvad er det egentlig der gør det svært for

ender det med at de flygtninge der bor i de midlertidige boliger kommer til at bo der længere

bliver der ikke nok midlertidige boliger til de andre hvorfor har man så så svært ved at finde de permanente boliger

fordi man har lavet en fattigdomsydelse hvor man halverer flygtningenes indtægtsgrundlag det betyder at der nærmest ikke er nogen boliger rundtomkring ude i kommunerne som de her mennesker kan betale

rose ministeren for at det ikke skal være i de områder der karakteriseres som ghettoer men desværre er det jo ofte der de billige boliger er

ikke hvor de skal placere dem så er man ved at lave billigboligloven om altså det redskab kommunerne havde til faktisk at reservere

ved at trække tilbage så netop storbyer får sværere

også permanente boliger til flygtninge det lægger

udvide fattigdomsydelsen til at gælde alle det vil sige at de mennesker der nu bor i en permanent bolig også får halveret deres indtægtsgrundlag og potentielt for det var

de nødt til at finde nogle helt andre billigere og permanente boliger til de flygtninge også

igen vil lægge pres på kommunerne

er det altså ikke nødvendigvis på grund af de midlertidige boliger så er det fordi regeringen vedvarende fra den dag har trådt til har gjort det sværere og sværere at være kommune og finde permanente boliger til flygtninge det her er ikke en løsning i vores øjne som sagt

på et midlertidigt indkvarteringscenter i går jeg mødte fire flygtninge den ene kunne ikke tænke på andet end sin datter

anden havde den samme problemstilling nemlig den samme bekymring om sin familie

jeg faktisk ikke er en løsning så gør det lettere at bygge flere billige boliger og ros til radikale for

løse rigtig meget for kommunerne rundtomkring

flygtninge midlertidigt det er jo en kæmpe udfordring for mange kommuner at finde passende midlertidige

fordi reglerne for boligernes standard med videre gør det vanskeligere at finde de der

lovforslag l fem og halvfjerds

får integrationsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om anvisning af et midlertidigt opholdssted til flygtninge det betyder bla at enlige flygtninge fremover skal kunne henvises til at dele et beboelsesrum med en eller flere andre enlige som midlertidig indkvarteringsløsning det synes vi er fornuftigt i den nuværende situation hvor der er et stort pres og derfor støtter

rammerne for det det lytter jeg til og det er baggrunden for lovforslaget som vi nu har haft en første drøftelse af i dag lovforslaget vil nemlig give kommunerne nogle muligheder for at løse opgaven med boligplacering som de ikke har i dag det er muligheder som kommunerne selv har efterspurgt og det bliver nu op til kommunerne selv at anvende dem jeg er helt med på at nogle vil sige at flygtninge bør have deres egne værelser og at vi ikke bør udsætte dem for for meget støj det har vi også hørt i debatten i dag til det

sige at vi i danmark fuldt

som vi tilbyder flygtninge endda mere til efter min mening det vigtigste må trods alt være at vi tilbyder beskyttelse til dem der har krav på det og rimelige og ordnede forhold der så også giver den enkelte mulighed for

der er en teknisk gennemgang af selve lovforslaget senere

være et meget klart incitament til at komme ud på arbejdsmarkedet og et skridt på vejen mod arbejdsmarkedet kan for

fru johanne schmidt nielsen spørger til om det er sværere

ret i men meningen er altså bare ikke at man skal være placeret på integrationsydelsen meningen er at man skal ud og arbejde

og det har de med det her så nej der bliver ikke indført et loft for hvor lang tid man må bo

igen jeg mener helt ærligt at det vigtigste hvis man kommer til danmark må være

men ja det er da sværere at finde en bolig hvis man har færre penge at betale med det er alt andet lige nemmere at finde en bolig hvis man har mange penge at betale med

forsørges på en integrationsydelse meningen er

til de flygtninge der nu er blevet anvist til den pågældende

det her er jo en håndsrækning og jeg synes da egentlig at det er lidt ærgerligt at